en hundrede og en og halvfems titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til

at give folketinget en skriftlig redegørelse om indsatsen mod terrorisme

leif mikkelsen med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om en privatfinansieret havnetunnel

da det ikke er tilfældet

samtykke som givet

stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og tres af rosa lund ane halsboe larsen lotte rod og lisbeth bech poulsen

jeg slutter afstemningen for stemte otte og halvtreds imod stemte otte og fyrre

derefter er forslag til vedtagelse nummer v fem og tres af mai henriksen

om det stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet og vi går til afstemning

af et mindretal tiltrådt af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte halvtreds imod stemte otte og halvtreds

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte tre og tres imod stemte

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

vi slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

at udtale sig det er ikke tilfældet

for stemte ni og halvfems

lovforslaget er vedtaget

heller ikke her er der ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og otte stemmer og vil blive sendt til statsministeren

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en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

stemte tre og firs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

der er alligevel stadig væk et

ønsker nogen at udtale sig

afstemningen for stemte syv og halvfjerds

lovforslaget er vedtaget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

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og syv stemmer og vil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

udtale sig det er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet og vi går til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

udtale sig det er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet og vi går til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

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet forhandlingen er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

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til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

det er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet og vi går til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

jeg tager egentlig ordet her i et forsøg på

at lokke liberal alliance herop for at forklare deres stilling

er sådan en regering der kommer ligesom den tidligere regering gjorde og beder

få lov at gå ned i løn

er ikke ret god til hovedregning men deromkring der kommer regeringen og

kan få lov til at spare de penge for staten

så meddeler liberal alliance bare sådan ganske kynisk og koldt vi indstiller lovforslaget til forkastelse ved tredje behandling det kunne være interessant at høre hvorfor skatteyderne ikke må få lov til at spare

er utrolig meget optaget af borgernes penge så

ikke derfor

min ordførertale hvorfor det var at liberal alliance ikke er tilhænger af det pågældende lovforslag jeg fortalte også allerede dengang at vi jo heller ikke støttede forslaget da den daværende vk regering kom med et lignende forslag vi synes ikke at lønniveauet er det største problem vi synes det største problem er at politikerne herinde har en for stor

til at lave særregler for deres løn og ansættelsesforhold i øvrigt

synes jeg da at statsministeren skulle være blevet ved de nitten ministre i stedet for at udvide med

man sparet rigtig mange i folketinget om at spare rigtig mange penge

eller andet lille plat symbolsk beløb er vi friske og det håber jeg at dansk folkeparti vil hjælpe os til

det er meget arrogant at sige at en

mange sådan væresteder sociale institutioner rundtomkring i københavn være interesseret i at høre at det betragter liberal alliance altså bare som sådan noget fuldstændig ligegyldigt symbolpolitik og at hvis ministrene var skåret ned til

det været helt anderledes og været helt anderledes større beløb at spare nu er det jo som det er

når en regering kommer med åbent og ærligt ansigt og beder befolkningen

jeg synes at folketingets partier skulle tage

på grund af den politik som skiftende regeringer

seriøst

folketinget stort set godt samles

er et symbolpolitisk tiltag men når det gør ondt så kniber det med initiativlysten

godt

af alle offentligt ansatte

i samme båd hvis det er det man vil

sytten milliard kr som vi skal finde så de har masser af penge at bruge af men her kommer der

en million kroner ikke er værd at spare

var det alligevel noget der var værd at overveje

det handlede om at give til nogle andre altså give give give er det man vil herindefra men spareiveren er ikke særlig stor

så forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

udtale sig herre jørgen arbo bæhr

små forslag men vigtige forslag det er ændringsforslag som indarbejder kønsidentitet som et selvstændigt antidiskriminationsgrundlag kategorien understreger at transpersoner ikke er en seksuel

minoritet idet kønsidentiteten bør anskues adskilt fra personens seksualitet ej heller er transpersoner dækket af begrebet køn idet transkønnethed ikke udgør et selvstændigt køn men derimod en identitetskategori ved tidligere fremsættelse af lignende krav er dette blevet afvist med henvisning til at transpersoner er beskyttet af den eksisterende lovgivning men enhedslisten anser det for at være utilstrækkeligt

prøvede sager har været ført under helt forskellige lovgivninger dette burde bevise at retsstillingen for transpersoner er præget af tilfældighed

for eksempel også er blevet forklaret i høringssvaret fra lgbt

indføjelsen af kønsidentitet bør ske for at bringe danmark på linje med andre europæiske lande der allerede har indføjet kønsidentitet i deres antidiskriminationslovgivning og

den aktuelle udvikling i eu lovgivningen hvor man i europa parlamentets ligestillingsdirektiv og i parlamentets asyldirektiv har indføjet kønsidentitet som diskriminations og forfølgelsesårsag desuden har eus menneskerettighedskommissær thomas hammarberg i to tusind og ti anbefalet alle europarådets medlemslande at implementere kønsidentitet

i relevante nationale lovgivninger når de andre folketingsmedlemmer

faktisk det kun skyldes en ting nemlig at det er meget svært for folketingsmedlemmer at blive klogere derfor vil jeg godt give dem god tid

jeg kan oplyse om at vi i næste samling vil stille et lignende

til alle antidiskriminatoriske lovgivninger som for eksempel ligebehandlingsloven og ligestillingsloven

arbo bæhr nævne et konkret eksempel hvor det har været et problem at loven

det under ligestillingsloven og andre

at sige til folk at kønsidentitet skal være med sådan at det er

at svaret er nej skulle det vise sig at der er et problem

kønsidentitet virkelig ingen virkelig ingen så hvis man mener der er et problem tror jeg at det bedste man kan gøre for at

kommer der ikke nogen sager frem fordi der ikke er nogen kønsidentitet

sympati for enhedslistens ønske om at

italesættes og selvfølgelig også håndteres

i forhold til spørgsmålet om forskelsbehandling og

nævnets kompetence som er det der er til diskussion her i dag alene afspejler det lovgrundlag der så at sige ligger

ønske om at kønsidentitet skal stå stærkere

ændre den bagvedliggende lovgivning sådan at at ligebehandlingsnævnet efterfølgende kan håndtere enten spørgsmål om forskelsbehandling

at sætte fokus på seksuel ligestilling det foregår blandt andet i regi af

men vi har en grundlæggende sympati for ønsket om at at fremme

af alle minoriteter og derfor vil vi

sørge for et bedre lovgrundlag men det bør altså være i i de forskellige lovgivninger der ligger til grund for ligestillingspolitikken sådan at ligebehandlingsnævnet efterfølgende vil kunne håndtere sager

så er forhandlingen sluttet

imod stemte ni og halvfems

forkastet herefter er ændringsforslag nummer to stillet af samme mindretal bortfaldet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet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

ønsker nogen at udtale sig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

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet jeg foreslår at også dette lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til afstemning

deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes

om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to

seks tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes derefter om det under b nævnte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

beslutningsforslaget skriver forslagsstillerne at de er tilhængere af ligeværd og lige muligheder for mænd og kvinder videre står der at mænd ikke bør ikke diskrimineres ved at give kvinderne positiv særbehandling for eksempel ved at universiteter får tilladelse til at indføre en form for bonusordning når der ansættes kvinder

baggrund ønsker forslagsstillerne

at gøre op med den skævvridning af den lige konkurrence mellem kønnene

som specielt økonomiske incitamenter udgør der må ikke fortsat sås tvivl om kvinders evne til at klare sig selv på lige vilkår liberal alliance er med andre ord tilhængere af ligeværd og lige muligheder for mænd og kvinder og det er jo rigtig svært at være uenig i men når regeringen alligevel ser anderledes på spørgsmålet om lige muligheder for mænd og kvinder end liberal alliance

nok fordi vi reelt er uenige om hvad lige muligheder egentlig er det er regeringens holdning at hvis man vil skabe lige muligheder

nogle gange brug for et kærligt skub en hjælpende hånd der sikrer at mulighederne rent faktisk er

dette kærlige skub er faktisk reguleret ikke bare i dansk lov men også i eu lovgivningen

kort ridse de rammer for ligebehandling op som eu retten stiller op ligebehandlingsprincippet og forbud mod forskelsbehandling er forankret i eu direktivet

direktivet har til formål at sikre lige muligheder for og ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med beskæftigelse og erhverv med det formål at opnå

er der i direktivets artikel tre

en såkaldt positiv foranstaltning også i lissabontraktatens artikel en hundrede og syv og halvtreds stykke fire slås det fast at princippet om ligebehandling ikke er til hinder for at medlemslandene opretholder eller vedtager positive særforanstaltninger

det er på eu traktatens sprog formuleret som og jeg læser op foranstaltninger

tager sigte på at indføre specifikke fordele der har til formål at gøre det lettere for det underrepræsenterede køn at udøve en erhvervsaktivitet eller at forebygge eller opveje ulemper i den erhvervsmæssige karriere det betyder at medlemslandene kan opretholde eller vedtage sådanne foranstaltninger men det er op til medlemslandene at afgøre om og hvordan de ønsker ønsker at anvende

en mulighed som vi også har i danmark målet er i praksis at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen direktivets muligheder

er omsat i dansk lov gennem ligebehandlingsloven under beskæftigelsesministeren hvis vi ser på den danske lovgivning

ligebehandlingslovens § to at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser forflyttelser

§ tretten stykke to giver imidlertid mulighed for at fravige princippet om ligebehandling

fremme lige muligheder for kvinder og mænd navnlig ved at afhjælpe de faktiske uligheder som påvirker adgangen til beskæftigelse uddannelse med videre muligheden for undtagelser gælder

både for den private og for den offentlige sektor jeg synes at det er vigtigt at slå fast at

til mandlige og kvindelige ansøgere derudover gælder der jo for de offentlige myndigheder jævnfør ligebehandlingslovens § en a at disse har en særlig forpligtelse til aktivt at tage hensyn til målsætningen om

ligestilling i al planlægning og forvaltning inden for ligebehandlingslovens område

skal indarbejdes i al planlægning og forvaltning det vil sige både i personalepolitikken og i arbejdet med myndighedsområdet mainstreamforpligtelsen har også rod i det omarbejdede eu kønsligestillingsdirektiv som nævnt er dispensationsadgang en generel mulighed

fra adgang til at opnå dispensation fra ligebehandlingsloven

om de dispensationer der er givet på universitetsområdet

men ønsker åbenbart at bevare private arbejdsgivers adgang til at opnå dispensation fra ligebehandlingsloven altså en positiv særbehandling af private institutioner beslutningsforslagets bemærkninger går meget konkret på det urimelige i

mænd og kvinder eller som det er formuleret i beslutningsforslaget mænd bør ikke diskrimineres ved at give kvinderne positiv særbehandling men det er åbenbart kun urimeligt hvis det er offentlige arbejdsgivere der på den måde

søger at øge mangfoldigheden og den lige

både fornuftigt og nødvendigt redskab jeg kan nævne at man også internationalt er

positiv over for særforanstaltninger som et anerkendt redskab i arbejdet med at fremme ligestilling det diskuteres ofte fra sag til sag hvorvidt man skal benytte dette redskab i ligestillingsarbejdet lad mig også

afslutningsvis vende tilbage til liberal alliances opbakning til lige muligheder hvis vi i danmark ønsker at bringe alle talenter i vores samfund i spil og hvis vi ønsker at begge køn på sigt bliver mere ligeligt repræsenteret i alle dele af samfundslivet og dermed får lige muligheder for

vurdering at vi vil skyde os selv i foden hvis vi forbyder muligheden for at iværksætte tiltag der kan medvirke til at styrke det underrepræsenterede køns position på arbejdsmarkedet regeringen kan derfor ikke støtte liberal alliances forslag om en ophævelse af offentlige institutioners dispensation

sagde ministeren

hvilke internationale institutioner der ikke forbyder os at gøre noget dumt

at vi har en ligestillingsminister som vi har præsenteret

ministeren holder så en tale der handler om at man skal

forslagets indhold og min undren over at man kun vil forholde sig til det offentlige

det private det forholder man sig slet ikke til det her handler om

brug for at give et kærligt skub vi skal

i yderste konsekvens det ved

march mod venstre altså ikke partiet venstre

argumenterer for at der overhovedet ikke er forskel på private og offentlige virksomheder og institutioner

at mænd skal diskrimineres det

og jeg får penge for at ansætte en kvinde men ikke for at ansætte en mand er der så lige muligheder for den mand og den kvinde der gerne vil have

undrer mig over at forslaget kun forholder sig til det offentlige og ikke det private da man vil ophæve dispensationsordningen

vi i dansk folkeparti skal stille et ændringsforslag sådan at det også omhandler de private virksomheder for det

årsagen til at man afviser det her forslag

for hvor er det mulighederne er forskellige hvis man søger om at blive

har justitsministeren givet dispensation til at kriminalforsorgen med henblik på varetagelse af visitationsopgaver kan tage

socialministeren har tidligere også givet dispensation til at der kunne annonceres efter kvindeligt personale til krisecentre og annonceres

efter mandligt personale til en sikret afdeling så jeg synes et eller andet sted

det at man har den her dispensationsmulighed

jeg har stor stor tillid til at hvis man

efter at man har indført

har det rykket sig på københavns universitet

ministeren synes det er godt at have den her dispensationsmulighed

hvor er mulighederne forskellige

på universitetet at mulighederne

en faglig begrundelse for at man gør det

har jeg selvfølgelig også tillid til at man gør universitetets side men lad mig bare kort sige at

fremgik det at fra to tusind og syv til

var andelen af kvindelige forskere på universitetet steget ganske svagt fra syv og tyve til ni og tyve procent andelen af kvinder blandt adjunkterne

var steget fra tretten til seksten procent seksten procent er jo mildest talt ikke imponerende

jo jeg kender godt argumenterne fra både liberal alliance og dansk folkeparti at der sikkert er nogle som ikke vil fair nok men seksten

jeg tror på at kvinderne er der

dispensation så sker der lige pludselig

masser af årsager til det det kan være at der er nogle stillinger der ikke bliver slået op og det kan være som jeg også har hørt

nogle der siger jo men vi vi vælger jo bare ud fra hvad der er god forskning men der skal man huske at

en usynlig plet som man er nødsaget til at være opmærksom på god forskning er noget som

har været domineret af mænd igennem rigtig rigtig mange år så jo jeg synes der er rigtig god fornuft i

den her dispensationsordning fordi det virker

fru fatma øktem som ordfører for venstre

med dette lovforslag skal vi diskutere offentlige institutioners mulighed for at opnå dispensation

forslagsstillerne for en relevant og aktuel debat

uanset om det gælder ansættelse arbejdsvilkår eller afskedigelse arbejdsgiverne er forpligtede til at behandle mænd og kvinder lige og det skal vi holde fast i når det er sagt kan venstre ikke støtte forslaget dispensationsmuligheden sikrer en nødvendig fleksibilitet i lovgivningen i venstre er vi forankret i virkeligheden lovgivningen skal være fleksibel frem for firkantet vi skal kombinere det juridisk forsvarlige med praktisk kløgtighed ligebehandlingsloven

lovens § tretten mulighed for at institutioner kan opnå dispensation i særlige sager

men det betyder ikke

give et eksempel på det på landets krisecentre for mænd og kvinder handler det om at bryde tavsheden det handler om at dele erfaringer og modtage vejledning når voldsomme episoder skal tackles hvert år udsættes otteogtyvetusind kvinder for partnervold

at vi sikrer de optimale muligheder for at disse kvinder kan behandles hvis kvinder der har været udsat for vold fysisk så vel som psykisk og seksuelt ønsker at søge hjælp hos en kvindelig vejleder må vi ikke stå i vejen

i en samtale med en anden kvinde og omvendt hvis en mand søger hjælp efter adskillige

det virker ikke logisk at de offentlige institutioner skal afskæres en mulighed som de private har hvis en person skal visiteres hvad enten det er til en fodboldkamp eller i kriminalforsorgen og ønsker at blive visiteret af en kvinde eller

fleksibilitet der giver mening når det er sagt er vi villige

ressortministeren der kan give tilladelse

og konsulteres i sager der handler om dispensation

bredere politisk opbakning i de tilfælde hvor dispensationen gives men netop muligheden for dispensation

venstre kan på den baggrund ikke

at det at kunne give dispensation i særlige sager

af kvindelige professorer på københavns

man altså fik en ekstra pose penge hvis man ansatte en kvinde frem for en mand er det en i ordførerens øjne særlig sag der er masser af eksempler hvor det kan give ganske god mening jeg synes også at jeg hører ordføreren åbne op for at man vil se på

være en minister der har muligheden det kan

i folketingssalen det ville jo give god mening at det fik en udvalgsbehandling som ordføreren nævner og blev vedtaget af

hos en enkelt person det er jo i bund og grund det

er jeg heller ikke enig i men jeg vil sige at det det handler om i dag for mig

diskutere sagen ved københavns universitet eller aarhus universitet jeg synes snarere vi skal tale om

ressortudvalgene kan være med når

ganske villig til at fjerne dispensationsmuligheden det skal jeg ærligt indrømme at vi er i dansk folkeparti for i bund og grund

eksempler hvor man siger her

er gået over stregen og hvor det netop giver god mening så jeg synes det er positivt at ordføreren i hvert fald åbner op for at man måske kunne debattere

der bliver givet dispensationer der er årsag til diskrimination

vi er interesseret i det vi i venstre er interesseret i er at vi har en fleksibel lovgivning der

vi i særlige tilfælde ikke engang har muligheden for at søge for mig at se er det

en løsning mellem at afskaffe den og at lade den eksistere

dispensation indtil nu men det kunne

tale som fru fatma øktem

skulle stå og forsvare en tidligere venstreministers kedelige handlinger det er jo helt fair

jeg slet ikke gå ind i yderligere polemik

en lille nysgerrighed hvordan ser

tidligere videnskabsminister herre helge sanders

så det ikke ligger til en enkelt ministers

være en høring med hensyn til herre simon emil ammitzbølls

min støtte til en regering med fru fatma øktem som minister på baggrund af det svar

interessant i den videre diskussion

handler om at man vil diskriminere

en fremadrettet dialog mens den anden

eller andet sted hvor det ikke længere er tilladt for offentlige myndigheder at diskriminere folk på grund af deres køn fordi man hellere vil give deres job til

om at vi skal give mulighed for at diskriminere det handler om at vi skal give mulighed for i

kun at handle til fordel for borgeren det her handler jo i bund og grund om

også på arbejdsmarkedet vi tror nemlig på at alle er lige meget værd og skal sikres lige muligheder for os er mangfoldighed nemlig med til at skabe et bedre samfund det ville da være fantastisk hvis vi kunne stå her i dag og konstatere at der ikke længere var et kønsopdelt arbejdsmarked og at vi i danmark allerede havde opnået reel ligestilling mellem mænd og kvinder virkeligheden er bare en anden danmark er måske nok et af de lande i verden hvor kvinderne har den højeste erhvervsfrekvens men vi er stadig et godt stykke fra målet

at opnå fuld ligestilling derfor er jeg og socialdemokraterne også glade for at der netop er en mulighed for at dispensere fra ligebehandlingsloven når det gælder om initiativer der sigter på at fremme lige muligheder i endnu højere grad der kan nemlig være behov for at dispensere fra ligebehandlingsloven i ganske få tilfælde hvor det helt konkret afhjælper faktiske uligheder og det gælder begge køn et skub i den rigtige retning kan være med til at rette op på et skævt arbejdsmarked så vi sikrer at hverken kvinder eller mænd diskrimineres på baggrund af deres køn

kaste velkvalificerede mennesker ud i arbejdsløshed som

have stillingen uanset om vedkommende er mand eller kvinde

sige at ja

da han tillod københavns

økonomisk gevinst hvis man ansatte kvinder

i arbejdsløshedskøen på grund af den dispensation

ikke noget behov for at gå ned i de konkrete sager de meget få konkrete sager der er blevet givet dispensation i her

de seneste par år men jeg vil sige sådan generelt at

være den bedst kvalificerede der opnår stillingen

de konkrete tilfælde hvis man sådan kan tale generelt har det drejet sig om

men selvfølgelig skal det naturligvis være den bedst kvalificerede uanset køn

får man en pose penge så stiger andelen af ansatte kvinder og så siger man at det var på på grund af ordningen samtidig

være den bedst kvalificerede der bliver ansat så er spørgsmålet hvad der virker

fuld ligestilling vil ordføreren godt definere for mig hvad fuld

set hele vejen rundt har lige gode udfoldelsesmuligheder uanset

det var en meget hurtigt definition

kan man faktisk se i i selv samme partis forslag at der peges

men så vil den naturlige konsekvens også være at hvis man kan få flere kvinder til at søge stillingerne

eller om det er et spørgsmål om at få kvinder til at søge stillingerne såre simpelt

har kvinder en tendens til at sige at hvis der er ti krav skal vi

søger stillingen hvor mænd siger

som jeg bare tror er

det som undrer mig lidt er at når ordføreren nu meget kort definerer hvad

er man ikke har lige muligheder når man søger

københavns eller aarhus universiteter når man er kvinde kontra mand

give dispensation i de situationer hvor en virksomhed vurderer at det er

mulighed for dispensation hvilket jeg er enig i i særlige tilfælde det jeg ikke kan høre i ordførerens tale er om ordføreren er

cv altså antal publikationer antal artikler som

når ikke at skrive så mange artikler og få lige så mange publikationer som mændene dermed har mændene flere og dermed er mændene mere kvalificerere end kvinderne til de

beskæftiger os jo lidt med det i vores regeringsgrundlag

den betalte barselorlov altså går ind og

på en øremærkning af barselorloven så der ikke kun bliver øremærket til det ene køn men også til det andet køn

tvungen barsel til mænd altså øremærket barsel til mænd hvornår vil man så kunne se at antallet

blandt regeringspartierne som ønsker

indføre tvungen barsel det ville da være frygteligt at tvinge mennesker til

fordelingen af barseldagpengene hvordan et forældrepar så ønsker

at fordele barselperioden eller tager mere eller mindre er jo op til dem

er blevet varslet i regeringsgrundlaget er hvordan barseldagpengene skal fordeles hvordan det kommer til at give sig udtryk på professoraterne må jeg simpelt

dansk folkeparti jeg synes at det er ganske glimrende at

bruge nogle alternativer jeg synes en blank afvisning af det her forslag at der hvilket jeg også blandt andet hører venstres ordfører sige

måske er nogle alternativer nogle måder man kan håndtere det her forslag på

det her med dispensationsreglerne

bryder os ikke om i dansk folkeparti at det for det første er en minister der helt

solo tager en beslutning om om der skal gives en dispensation det må synes jeg skulle omkring et udvalg og måske en høring

skal beslutningen tages nede i folketingssalen sådan

tilfældigvis når man hører om det

det synes jeg trods alt vi har hørt nogle eksempler på i dag men der er altså også steder hvor det bestemt ikke i dansk folkepartis øjne giver mening at give dispensation

er en bonusordning for at ansætte kvindelige

så diskriminerende som kvindekvoter

og så er det en diskrimination af mændene

faktisk sår tvivl om kvindernes kompetencer

i dansk folkeparti jeg synes at ministeren skulle være mere åben

man hænger sig meget i at forslaget går på

de offentlige virksomheder det er ikke noget jeg har været specielt opmærksom på da jeg

vil jeg da gerne gøre det generelt hvis det er det store problem

selvfølgelig skal der ikke være nogen der kan få dispensation og andre der ikke kan

ikke ligebehandling så selvfølgelig skal det være ens

at forslaget er godt i sin grundsubstans og at man selvfølgelig kan arbejde videre på at det her også bliver det rigtige og den rigtige måde sådan nogle ting bliver behandlet på

partier her i folketinget der ikke går ind for ligebehandling eller ligestilling

skal det altså også og bør også være sådan at når dispensationen

men det sker med åbne øjne det

sådan så vi ved at det er det rigtige vi gør og det synes jeg er ok

så er det fru sofie carsten nielsen som

over at liberal alliance foreslår at ophæve muligheden for at opnå dispensation fra ligebehandlingsloven det ligger meget godt i

med den liberalistiske

er bare at gøre en indsats så kan man få det som man vil

at det kunne jeg jo høre på spørgsmålene

to danske universiteter men konkurrencen om

mest liberalistisk overlader jeg trygt til jer

mere overrasket over at liberal alliance kun mener at ophævelse af muligheden

når nu dispensationsmuligheden gælder alle arbejdsgivere jeg kunne også

en fejl men måske nærmere et udtryk for en helt særlig

arbejdsgivere private arbejdsgivere kan godt administrere at gøre brug af dispensationsmulighederne

en ren liberalistisk samfundsforståelse

ingen behov for dispensation

offentlig og privat eller mellem struktur og individ

problem og at den manglende ligestilling i danmark med

rekrutteringsmekanismer så kun kan anskues i forhold til det enkelte individ der bliver berørt og det er klart

er latterliggøre

en ligestillingspolitik

en politik regeringen ønsker at forandre tingenes tilstand og regeringen ønsker at leve op til eus mål om at fremme ligestilling blandt kvinder og mænd

at man hvis man vil

ligestilling blandt kvinder og mænd det må ikke ske på bekostning af kvalifikationer i to tusind og fire

inden for hendes egen disciplin nemlig de politiske løsninger

som offentlige institutioner hvis de af egen fri vilje ønsker at gøre en indsats for at fremme

radikale venstre nej til forslaget

nielsen talte om at kvinder skulle gribe mulighederne og at man skulle se mennesker som individer

har medvirket til at diskriminere mænd i forhold til at kunne opnå de samme ansættelsesmuligheder

i liberal alliance er en alvorlig ligestillingsmæssig problematik

alvorligt og ikke har nogen holdning til at man på den måde

vi mener jo at ligebehandlingsloven og dispensationsmuligheden som skal give mulighed for særforanstaltninger netop handler om at fremme ligestilling jeg har i øvrigt fuld tillid til at de institutioner der har gjort brug af dispensationsmuligheden ikke diskriminerer de har tværtimod taget initiativer for at fremme

fru sofie carsten nielsens argumenter går i ring

at få bestemte stillinger så bare lige et

der kan herre simon emil ammitzbøll som tidligere radikal føle sig

at de skal have lov til at diskriminere

er at vi ikke tror

når jeg hører ordføreren er enig med liberal alliance

være sådan at man skal bruge det her til at

høre ordføreren hvad ordførerens indstilling er til at der bliver lukket op som

der tager beslutningen men at

politiske vinkler ind på det og

går ind for netop positive særforanstaltninger som den her dispensationsmulighed giver mulighed for og det er ikke diskrimination det står

det må ikke ske på bekostning af kvalifikationer

radikale venstre ikke ind for diskrimination hverken af kvinder eller mænd og

det er folketingets udvalgs opgave at sagsbehandle enkeltsager på universiteter

kan jo diskutere det i udvalget

områder skulle blive hørt i i dispensationssagerne når der bliver søgt om en dispensation er det ministeren der

eller skal vi lukke op så udvalgene også bliver hørt det

vi har vedtaget loven der giver mulighed for dispensation og det

synes jeg vi gør netop nu og i udvalgene

er interesserede i at ændre eller er interesseret i at ændre dispensationsmuligheden

jo faglige indstillinger netop dispensationsmuligheden giver universiteterne private virksomheder organisationer

snævert definerede rammer hvis de synes det giver god mening den frihed vil jeg meget gerne overlade til institutioner og organisationer selv den synes

vi skal sidde og detailregulere

hvordan man kan sikre at der er en mangfoldig repræsentation på toppen af erhvervslivet eller

liberal alliance meget ud af at fortælle at det er enormt vigtigt at der er lokale løsninger

så forstå at den frihed

kunne fremme ligestilling er man så alligevel ikke interesseret i eller

ikke røre de skal stadig have lov til at bede om dispensation så de kan fremme ligestilling men når

som om liberal alliance ikke er så

selve debatten men interesseret i at køre

tidligere den her

det er der hvor politik bliver

hvis man reelt er interesseret i at kunne skabe ligestilling og fremme rekruttering for begge køn og samtidig også er interesseret i at overholde diverse konventioner der på området hvor man giver mulighed for positive særforanstaltninger

burde man også anerkende det stykke arbejde der

finde løsninger så det kommer nok ikke bag på nogen at at vi

det her er en særlig god idé og vi vil ikke støtte det rent ideologisk har vi også en helt anden tilgang

alle mulige forskellige kreative måder og det vil vi blive ved med

usmageligt det er noget af en retorik

når det kommer til at ansætte i stillinger på danske universiteter

er træt af den måde man hele tiden

er så synd og nu skal man også sørge

til topposter til forskerstillinger til alle mulige andre ting så den der ekstreme bekymring for at mænd ikke skal have endnu mere end det de har

i det danske samfund man kan tale op men fair nok det er rart så har vi jo mødt hinanden lidt

set også dødtræt af at man synes

ok at diskriminere mænd

at ansætte kvinder

at fremme kvinderne frem for mændene og dermed vil lave diskrimination vi andre ønsker bare at der skal være lige muligheder for mænd

vi deler grundlæggende

at mænd

de får adgang til de her stillinger vi ved

strukturelle barrierer der gør at de her kvinder som i øvrigt er mindst lige så dygtige som mændene ikke

at man i forhold til rekruttering ligestillede

at man lokalt kan finde nogle løsninger der gør

fortælle hvorfor der skulle være den forskelsbehandling mellem det private og offentlige hvorfor er det kun den offentlige del

ved ikke hvor meget spørgsmål der er i det men jeg undrede mig lidt over at ordføreren mener at man offergør mænd jeg synes

universiteterne ligesom kvoter

dem ind jeg vil så bare måske stille det spørgsmål til ordføreren

ordførere hvad er ligestilling hvordan mener ordføreren

ordet ligestilling lidt mere utraditionelt end de fleste gør jeg synes ikke det kun handler om køn det handler også om alle mulige andre ting det handler også om etnicitet

for mig handler ligestilling rigtig meget om at kunne få de samme muligheder blive ligestillet

men om mulighederne altid er der er vi så uenige om der mener vi jo på venstrefløjen at kvinder møder rigtig rigtig meget diskrimination selv om de er rigtig dygtige selv om de uddanner sig

kvinder den strukturelle diskrimination

til mænd derfor mener jeg

for en mand og kvinde hvis de søger

hvor er mulighederne forskellige

der skal laves positiv særbehandling af kvinden

fordi man mener hun bliver diskrimineret det må jeg

der er nogle barrierer som gør at man ikke får de samme muligheder vi ved jo at

ledelsesposter ser man

når man lokalt anerkender at den usynlige barriere er der og lokalt prøver at finde en løsning for at at

får betragteligt lavere karakterer end i byerne og at det i særlig

kan komme til at skabe en ny underklasse af mænd som

ungdomsuddannelse mens kvinderne rykker ind til byerne og tager en videregående uddannelse

skal vi også sørge for at kvinderne bliver tabere

er ordføreren så ikke bekymret for

man nu vil gå ind og lave om det så er måltal

holdt væk fra topposterne for nu skal kvinderne ind og at

kommer til at skævvride det vi taler måske

at det kunne gå op for ordføreren at den kvotepolitik som sf

i spidsen for er en fuldstændig forfejlet måde at føre ligestillingspolitik på

ondt af de mænd som er placeret på de her topposter og som gennem årene hele tiden har skubbet andre væk jeg

jeg tror ikke at at

vi får skabt en ny underklasse fordi flere kvinder overtager nogle af bestyrelsesposterne

egentlig debatterer i dag men det gør også at jeg får lyst til at stille ordføreren

at vi ikke har fået de her kvoter ordføreren taler jo igen indirekte for

ordføreren for at man har valgt en linje der er gået væk fra det

skal have ros for at regeringen er kommet dertil

det så er sagt siger ordføreren

problem med at mændene bliver skubbet ud

det synes jeg er ret bekymrende at høre

når man laver de her fyrre procents kvoter

jeg vil godt holde fast i det ordføreren sagde

konkludere fordi ordføreren har lyst til

en mere bred repræsentation i topposterne er meget meget meget mere ambitiøst end den norske model og og jeg tror faktisk det vil virke og det glæder

mænd og kvinder er lige dygtige når de søger de der stillinger og at dem der sidder der er lige dygtige for mig at er man ikke mere kvalificeret fordi man er en mand

bliver diskrimination fordi kvinder får

har kompetencerne og der er en usynlig barriere som man lokalt finder en løsning

mig der sagde det det var ordføreren selv der sagde at ordføreren har det ganske fint med at mænd bliver skubbet ud

ikke mig der ikke anerkender kvalifikationer jeg fornemmer tværtimod at det er ordføreren der ikke anerkender at mændene kan

det for at sige at en helt bestemt gruppe

man skubber dem ud for at få kvinder ind bliver diskrimineret af det her og det

egentlig bare gerne vil efterlyse er hvor grænsen er jeg ser helst ikke at at

nej den skal helst give mulighed for at der i særlige og nødvendige situationer skal være mulighed for at søge om

det her men det var sådan set ordføreren selv

så betyder det også per automatik at flere mænd skal

at der skal en bred repræsentation derfor synes jeg det er i orden at mændene kommer ud og giver plads til de dygtige kvinder

fra ligebehandlingsloven til københavns universitet og aarhus universitet så universiteterne kunne indføre særlige bonusordninger til fakulteter der ansatte kvinder i forsker eller lektorstillinger

at ophæve disse dispensationer

forslag det er vigtigt for enhedslisten at alle har lige muligheder i samfundet

på baggrund af køn etnicitet seksualitet handicap og så videre

der indfører specifikke fordele

få lige muligheder for at få ansættelse i for eksempel forsker eller lektorstillinger på universiteterne det er faktisk også en del af ligebehandlingslovens § trettende endelig flugter det fint med enhedslistens vurdering er den manglende ligestilling på arbejdsmarkedet hvor vi ser de ofte usynlige samfundsmæssige strukturer som hæmmende for at der kan indføres reel lighed

er det da bemærkelsesværdigt at kvinder på trods af deres høje uddannelsesniveau tilsyneladende fortsat har svært ved at bryde igennem det berømte glasloft og derfor mener vi også det ville være en rigtig dårlig strategi at stemme for liberal alliances forslag her i dag og dermed ophæve universiteternes dispensationer

være konsekvensen af dette forslag

opnå ligestilling på arbejdsmarkedet

er slet ikke nok i sig selv der er brug for at skrue på rigtig mange skruer før det lykkes

arbo bæhrs tale nemlig at

venstreorienteret socialisme nu går går ud på lige muligheder og ikke resultatlighed det er jo

kommunisme og hvad det er enhedslisten

går ud på så det synes jeg da er interessant

bare spørge det enhedslisten mener med ligestilling

fremme kvinder

har vi i danmark sådan er det jo jeg bliver nødt til at rette dig der er ikke ligestilling i danmark der er ikke ligestilling der er heller ikke ligebehandling uanset at vi har en ligestillingslov eller en ligebehandlingslov

er der uligheder uligheder mellem mænd og kvinder feks også inden for etnicitet seksualitet og så videre så derfor

at vi skal gøre noget for

rektorer eller lektorer på universiteterne

at kvinderne er underrepræsenteret i allerhøjeste grad er det fordi de har lavere uddannelse nej det er det ikke hvorfor er det så hvad tror simon emil det er det kan selvfølgelig være strukturelt

skal gøre alt hvad vi kan sådan

at yderliggående socialisme handler om resultatlighed og ikke om lige muligheder det synes jeg

at det offentlige

køn så er det da meget svært at se at det modsatte køn

lige

det jeg prøver

eller også vil man gerne diskriminere

et bestemt køn der skal have stillingen

siger man at ok så ansætter man en kvinde lad

en mand der bliver valgt fra er det fordi manden

er dygtigere eller dårligere eller lige så god som kvinden hvis han synes at han er blevet forfordelt

diskrimination hvad skal han så gøre så skal han anklage forhåbentlig

det kan man godt gøre selv om dispensationen bliver brugt så jeg tror at man skal slå koldt vand i blodet og sige til sig selv at

det er selvfølgelig højtlønnede mennesker

også sjovt at så vælger man mændene fra ja ja

der står bagest i arbejdsløshedskøen bare for at komme

er fru mai henriksen

at skabe aktivt medborgerskab skabe viden vækst velstand og velfærd i en demokratisk ramme men målet for ligestillingspolitikken er ikke at mænd og kvinder skal være ens eller at der skal skabes lige antal men at kvinder og mænd opfattes som ligeværdige og har lige muligheder her i tilværelsen derfor handler moderne ligestilling i dag om at sikre den enkelte borger lige muligheder for at vi bedst muligt kan udnytte de talenter vi har i danmark og frisætte alles

liberal alliance har fremsat et beslutningsforslag om at ophæve

konservative kan tilslutte sig ånden i forslaget for vi er ikke begejstrede for denne slags frivillige kvoteordninger hvor ansættelse af en kvindelig forsker udløser en pengepræmie det er en vigtig debat vi har almindeligvis debatterer vi jo regeringens nyeste påfund med tvang i ligestillingspolitikken

ikke er vejen frem når det handler om at skabe lige muligheder for alle kunstige samfundsstrukturer som eksempelvis kvoter for kvinder i bestyrelser eller tvungen barsel til fædre skaber ikke mere ligestilling i det danske samfund det handler jo om en holdningsændring jeg plejer at sige at vi ikke kan tvinge os til ligestilling men at vi kan fremme lige muligheder for alle gennem en aktiv og prioriteret

er så en aktiv og prioriteret ligestillingspolitik er det positiv særbehandling nej det skal vi være varsomme med at bruge betyder det så at vi mener at

er for få kvindelige forskere

modsat liberal alliance anerkender vi at der er for få kvinder der ansøger

professoraterne kan det blandt andet bunde i at kvinderne er på barsel og ikke kan få så stort et cv med publikationer som mændene kan

bliver kvinderne tabere bør man så lempe kravene for de her kvinder det vil jeg bestemt fraråde og det tror jeg egentlig at forskningsverdenen er enig i

ikke er nemme de er tværtimod svære ligestilling kommer ikke af sig selv det kræver hårdt arbejde det kræver en aktiv indsats af alle

til at tage det ansvar på os også for at fremtidssikre samfundet til kommende generationer så vi tilslutter os ånden i forslaget

men ligebehandlingslovens dispensationsbestemmelse er mere end blot eksemplet med disse bonusordninger

fornuftige eksempler blandt andet ansættelse af kvindeligt personale på krisecentre for kvinder såvel som det er fornuftigt at det er en kvinde som står for visitation af kvinder i fængslerne

derfor kan der ses eksempler på ansøgninger efter kvinder fordi de ellers ikke

de muligheder ønsker vi ikke at fjerne men det er vigtigt at sige at det er fornuften der må herske

bare rette en stor tak til liberal alliance for at tage den her vigtige debat op

det her op som en inspiration og nu går hjem og laver en masse kvoter

i hvert fald at vi fra konservativ side kan sige

som også er ordfører for liberal alliance

vil først og fremmest gerne takke for debatten og de mange indlæg

jeg kan jo blive helt bekymret hvis det skulle være sådan at liberal alliance med vores antidiskriminationsforslag

støtten til ånden i forslaget komme lidt nærmere ind på hvor jeg tror at vi måske kan finde hinanden

men der er i hvert fald en vilje til at finde en vej

som bakkede forslaget op det er jo rart ikke at stå helt alene

endte efter et par krumspring med at være tilbage på resultatlighedens

det ligger jo ligesom i den form for socialisme som partiet

bygger på regeringspartierne afviser alle som en

over de mænd der ville ryge ud af bestyrelserne når det kom til den del af diskussionen

smagløst at diskutere at mænd også kan blive diskrimineret det viser

at der er tale om en kvindekamp

det er også derfor at jeg er lidt overrasket over den radikale ordfører

har fornøjelsen af at stå her hvor elna munch stod i nitten

og repræsenterede en anden form for ligestillingstilgang end den fru sofie carsten nielsen repræsenterer men sådan udvikler både partier og individer sig

svært at være uenig men så kom der en lang række søforklaringer på hvorfor

at målet helliger midlet man vil

ligegyldigt hvordan man kommer derhen

man skal diskriminere nogle enkeltindivider i konkrete situationer det synes jeg selvfølgelig er skuffende og ærgerligt ministeren sagde dog også noget ret spændende

aner for allerede i to tusind og seks

var det sådan at når man så på den andel af kvinder der søgte professorater

hvor mange der så fik et professorat

der var procentuelt flere kvinder

flere kvinder der fik en stilling

kvindelige ansøgere

jeg skal ikke håne de tidligere regeringspartier for de dispensationer der

blevet givet jeg tager fru fatma øktems og fru mai henriksens ord for troende

det kunne nemlig være at liberal alliance skulle have været mere specifikke i vores forslag det vi ønsker er såmænd ikke

skal ændre på dispensationsmuligheden i ligebehandlingslovens § tretten stykke en

som er det ministeren kommer med nogle ganske udmærkede eksempler fra og

at være uenig i det handler om at der for borgeren er en berettiget forventning

behov eller en saglig begrundelse der gør at man tager et bestemt køn

stykke to

usaglige kommer ind og det er sådan set det vi gerne vil bekæmpe så selvkritikken skulle

jeg ved ikke om vi ligefrem inden sommerferien skal fremsætte et nyt beslutningsforslag som er endnu mere detaljeret for jeg har på fornemmelsen

tre groteske eksempler det kunne man jo også høre både fra fru özlem sara cekic fra herre rasmus horn langhoff

også fra ministeren det var noget man kunne gøre sig lidt morsom over men det var jo ikke fordi man egentlig havde et ønske om at gøre noget ved det virkelige problem nemlig der

en dispensation der tillader at

at fremme ansættelsen

jo stadig være den mest kvalificerede der bliver ansat ja altså på trods af at universitetet eller fakultetet får en pose penge med hvis man ansætter en person af et bestemt køn det viser måske noget om den her regerings økonomiforståelse

ikke forstået det der med at hvis man giver penge til noget

får man mindre af det arbejdspladser

og så vil man påstå at det

nogen betydning hvorfor dog så spilde pengene på det hvis det ikke har nogen betydning er

ender man for at komme ud over

fru sofie carsten nielsenske version

at man kan dispensere for at diskriminere

påstår man at der ikke

fremstille det på den måde vi i øvrigt har lyst til i vores eget billede men problemet er jo at de ikke

på institutionerne den mest kvalificerede der ikke får

sige

en teoretisk betragtning når vedkommende ikke får jobbet

må det altså handle om at man

med offentlige midler skal kunne diskriminere på baggrund af køn

vi endelig skudt i skoene at forslaget ikke er bredt

problemer i verden liberal alliance vil løse med

beslutningsforslag ja det er da virkelig også for dårligt altså bare rolig vi har nogle forslag senere på dagen hvor det er langt flere milliarder der bliver rykket rundt på så hvis man gerne

jeg anbefale ministeren at blive siddende lidt og lytte med

stråmandsargument hvor man siger

til det som vi prøver at tage op altså så indrøm dog at man er imod og at man fortsat vil give mulighed for at diskriminere

men det er faktisk sådan at man som den gamle radikale venstre mand viggo hørup sagde skal dele sig efter anskuelser

set meget fint men folkestyret bliver altså lidt tamt hvis man ikke vil stå ved de anskuelser som man har og ikke vil forfægte de synspunkter som man kommer med men prøver at komme med de her stråmandsargumenter hele tiden

i udvalgsarbejdet forsøge at samle de partier der har givet positive tilkendegivelser i forskellige grader ved behandlingen i dag vi vil i al vores ukuelige optimisme også prøve at se om vi

samle et enkelt parti eller flere af dem der ikke var så positive i dag

vi kan få sat en stopper for den statsligt støttede og statsligt betalte diskrimination af mennesker på grund

simon emil ammitzbølls tale jeg vil gerne takke ordføreren

aktuelle emne til debat i dag vi var ikke enige men

jeg fornemmer at venstre og liberal alliance godt kan mødes

ser meget frem til det fremadrettede arbejde det glæder mig også at ordføreren kan se at der er særlige og nødvendige situationer der gør

kan fjerne dispensationsmuligheden så jeg glæder mig til det fremadrettede

håber så også at fru fatma øktem fik skrevet sig bag øret at

jo er flere forskellige stykker i den dispensationsparagraf og det er nok der man kan gå ind at se på om der er nogle der er værre end andre

tage dem ud som handler om egentlig diskrimination

beholde dem der gør at man godt kan lade et kvindekrisecenter være bemandet så at sige med kvinder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

til folketingsbeslutning som opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag der inden udgangen af to tusind og tolv undtager forlystelser fra bilag

elafgiftsloven det er vist

i bilag en til elafgiftsloven er

anført en række liberale erhverv som betaler fuld elafgift ligesom husholdningerne forlystelser er blandt de erhverv som betaler de fulde afgifter hvis forlystelser fjernes fra bilag

til elafgiftsloven betyder det at forlystelser kan få tilbagebetalt størstedelen af

ligesom for eksempel fremstillingsindustrien

er uforståelig konkurrenceforvridende og en barriere for udviklingen af forlystelserne fremover liberal alliance angiver i bemærkningerne at forlystelsesparker som tivoli og fårup sommerland bør sidestilles med andre erhverv hvad angår

svært at se ud fra beslutningsforslaget hvad liberal alliance egentlig vil fordi der både tales om forlystelser generelt

der er dog en betydelig forskel på de provenumæssige konsekvenser men det bekymrer tilsyneladende ikke liberal alliance

angiver liberal alliance at provenutabet er cirka tredive million

er provenutabet efter skatteministeriets beregninger cirka en hundrede og ti million kroner men begge dele er en dårlig idé og det er der sådan fire hovedgrunde til det er både ud fra hensynet til konkurrenceforvridning statsstøtte

en ansvarlig økonomisk politik hvis vi tager det

forlystelsesparker specifikt der foreslås undtaget fra elafgift bliver der tale om konkurrenceforvridning i forhold til andre forlystelser der ikke undtages det drejer sig blandt andet om biograf og teaterforestillinger

hvis vi så kigger på statsstøtteproblematikken

vil enhver ændring af bilag en til

skulle godkendes efter statsstøttereglerne

meget svært at se med hvilken begrundelse kommissionen skulle godkende afgiftslempelser

finder jeg det faktisk rimeligt at de meget energiforbrugende forlystelsesparker

og vandlande med videre også bidrager til finansieringen af de omkostninger for miljøet som deres energiforbrug

og det gør de jo via elafgiften til sidst

provenuet hvor det jo naturligvis er nemt at

være talerør for tivolis særinteresser og foreslå ufinansierede lettelser i skatter og afgifter til fordel for enkeltvirksomheder men det er

jeg finder det derudover også tvivlsomt

forslaget skulle give flere arbejdspladser og øgede indtægter i forlystelsesindustrien sådan som liberal alliance ellers anfører der er mange andre parametre i spil end netop elafgiften når det drejer sig om at tiltrække turister

på den baggrund afviser regeringen

den første ordfører i ordførerrækken er fru gitte lillelund bech

liberal alliance ønsker at undtage forlystelser fra bilag en til lov om afgift af elektricitet

uden at der gives afgiftsfritagelse for elafgift for forlystelser i danmark

fokuseres meget på forlystelsesparker

eller andet der forlyster skal fritages for elafgift det synes jeg ikke er særlig klart i

også sige at bare mine eksempler her med biografer teatre eller andet der forlyster viser at det kan være ret vanskeligt at afgrænse

skal fritages for elafgift

der i dag udgør danmarks turisterhverv vi har rigtig mange aktører vi har centrale og decentrale aktører og vi har private aktører det kunne måske være relevant at vi fik samlet dem i et fagligt organ

laver en bedre sammenhæng mellem turismeerhvervet og de relevante uddannelsestilbud så

vi rent faktisk får uddannet nogle folk

og det er så måske det væsentligste argument i forhold til at sige nej til det her forslag at turister

rejsemål efter hvad forlystelser koster og de vælger ikke

er det vil sige at turister der gerne vil komme til lande hvor forlystelserne eller restauranterne eller hotellerne

hvis der er god service god kvalitet

mener vi fra venstres side at vi kan udvikle turisterhvervet på en anden måde end ved at fritage forlystelserne for elafgift

i forhold til elafgifter og i forhold til den del af omkostningsstrukturen ligger i verdenseliten og venstre

dyreste strøm os sige det sådan til noget der bliver endnu dyrere fremover

her synes jeg nok man må sige at

begrundelse der ligger for det

at det var de vareproducerende erhverv der var konkurrenceudsat og ikke de liberale erhverv

gøre med et erhverv som ikke kan anses for at være konkurrenceudsat

at de tilvælger danmark fordi de gerne vil have en kombination af god service

og så vil de gerne have forlystelser de kigger ikke på præcis hvad det er det koster det er også meget meget sjældent at turister

nej da der ligger så sandelig også

er det ikke ved at fjerne elafgiften forlystelser

producere de serviceydelser som man

når man har skullet definere virksomheder i forhold til afgiftslovgivningen nemlig om man er momsregistreret her synes jeg det er indlysende at vi kan finde nogle områder hvor det er helt grundlæggende

kan levere ydelserne uden at man har brug for strøm

er

en helt andet boldgade vi er i når vi snakker om

er der stor usikkerhed

fratrække

er lidt skuffet over at man ikke vil tage sådan en meget konkret ting ud og

det her beslutningsforslag den første er hvordan

hvad det er der er forlystelser det er bestemt ikke klart i bemærkningerne henvises

forskellige forlystelsesparker

i forhold til at man skal pille forlystelser ud fra det der hedder bilag

i lov om afgifter af elektricitet er forlystelser defineret som forlystelser herunder teaterforestillinger og biografforestillinger med videre og der er ikke noget svar i liberal alliances forslag

i øvrigt er vi ønsker ikke

og sige ja til et forslag som det der ligger her hvor der ikke

på finansieringen eller rettere sagt den manglende finansiering men

nogle af mine kollegaer der kommer ind på men det kunne vi så nævne som den tredje grund til at sige nej

til et mangfoldigt turisterhverv i danmark derfor er det også glædeligt at regeringen i regeringsgrundlaget et danmark der står sammen spiller ambitiøst ud og

efteråret nedsætter en arbejdsgruppe bestående af relevante organisationer og virksomheder der skal formulere et offensivt bud på både en national strategi

konkret handlingsplan for at skabe vækst i dansk turisme turismeerhvervet er blevet udpeget som et område blandt flere der har særlige danske styrkepositioner og som regeringen derfor ønsker at understøtte yderligere ved at nedsætte vækstteam for hvert enkelt område jeg anser liberal alliances ønske om at styrke turismeerhvervet som en imødekommelse af regeringen og dermed også som en støtte til den målrettede indsats med vækstteam som vi har igangsat det er særdeles interessant at

det her beslutningsforslag bryder med partiets hidtidige linje hvor man har talt imod at vi kunne styrke bestemte områder jeg mener at liberal alliance hidtil har talt om at man ikke ville forfølge en pick the winner strategi men liberal alliance er med det her beslutningsforslag slået ind på en pick the winner strategi der måske mere præcist kan beskrives som en erhvervspolitisk nålestiksoperation

beslutningsforslag varetage varetage interesserne for en meget afgrænset del af det danske turismehverv socialdemokraterne foretrækker at man ser udfordringerne for de danske erhverv i et samlet hele og derfor ser jeg også frem til her i debatten at høre om liberal alliance kan forventes at støtte de konklusioner der måtte komme ud af vækstteam for turisme og oplevelser når man fremsætter beslutningsforslag her i folketingssalen

man veje sine ord og formuleringer nøje desværre for liberal alliance

forbedringer i partiets afdeling for korrekturlæsning

liberal alliance med det her beslutningsforslag vil belaste den danske fælleskasse og hermed vores fælles velfærd med er det udelukkende forlystelsesparker anslår partiet selv at det vil medføre et tabt provenu på omkring tredive million

så accelererer hullet i vores fælleskasse til over hundrede million kroner hverken ved et provenutab på tredive

hundrede million kroner kan man forvente at

det tabte provenu bliver opvejet af øgede indtægter og flere arbejdspladser i forlystelsesindustrien

det vil holde vand med andre ord er der tale om ufinansierede skattelettelser men det er jo liberal alliances kardinaldyd

nyt og større hul i fælleskassen så gør man det uden at anvise hvor der konkret skal skæres

skattelettelser herudover

mener socialdemokraterne at det er vigtigt at også forlystelser og forlystelsesparker har en gulerod til at nedbringe energiforbruget den gulerod vil man fjerne med det her

skridt i den forkerte retning

nemlig kun rimeligt at forlystelsesparker betaler for den miljøbelastning som forlystelser udøver på vores fælles miljø i danmark endelig vil jeg også udtrykke min tvivl

vil kunne imødekomme den foreslåede ændring af bilag en til lov om afgift af elektricitet ud fra en samlet vurdering af alle de negative konsekvenser

mener vi at det er et relevant forslag og

fra udlandet til danmark og derfor er det også værd at se på de rammevilkår man byder forlystelseserhvervene derfor synes vi også det er rimeligt at

de mere traditionelle fremstillingserhverv der jo er fritaget for at betale elafgift som lovgivningen er i dag derfor synes vi egentlig det er berettiget at liberal alliance

om at man kunne fritage forlystelser på samme måde som

en ganske udmærket og rimelig idé jeg må så bare også sige at

vi mener der er et vigtigt men og det er at der jo ikke er anvist nogen finansiering

det er i det hele taget en svaghed ved mange af forslagsstillernes andre beslutningsforslag

åbner pengekassen uden at anvise hvor pengene skal komme fra og det er så også tilfældet her man kan så sige at det er et af de

alle de her beslutningsforslag men vi synes det er relevant alligevel at tage det med jeg vil sige at

jeg vil anbefale forslagsstillerne at

bruge tænketiden indtil andenbehandlingen på

vil kunne stemme for ved andenbehandlingen af beslutningsforslaget her

må vi afvise det på grund

at undtage forlystelser fra betaling afgift af elektricitet jævnfør bilag

til elafgiftsloven der er angivet forskellige begrundelser for forslaget liberal alliance vil gerne styrke turismeerhvervet set i forhold til den stigende internationale konkurrence det er jeg slet ikke uenig i danmark har et stort potentiale i forhold til at løfte landets såkaldte attraktionskapital der er mange parametre som er afgørende for hvordan vi kan sætte turbo på turismen men jeg er grundlæggende enig i at det er vigtigt at styrke rammevilkårene for erhvervslivet i almindelighed og turismeerhvervet i særdeleshed derfor vil jeg gerne kvittere for liberal alliances initiativ men når det er sagt

vi fra radikale venstres side er forbeholdne over for at fjerne forlystelser eller forlystelsesparker fra

bare komme ind på et par af dem her for det første er det svært lige præcis at se hvor man skal sætte grænsen hvis vi støtter liberal alliances forslag vil der uvægerligt ligeledes komme et pres fra andre erhverv om undtagelse

også sige at det hverken miljømæssigt eller økonomisk er forsvarligt blot at gøre det som liberal alliance siger undtages både forlystelser og forlystelsesparker vil det betyde et provenutab på over hundrede million kroner årligt årligt så vidt jeg har set er der ikke anvist nogen forslag til finansieringen men det

komme senere samlet set

er radikale venstre imod dette

i lov om afgift til elektricitet inden udgangen af to tusind og tolv

ønske at man reviderer loven hurtigst muligt

man så også på den måde vil sidestille elforbruget i forlystelsesparker med elforbruget i private husholdninger for mig at se er der dog

i det flere andre har været inde på at

en manglende forklaring

sig at det her tabte provenu på hen ved hundrede million kroner

man tager et af de forslag vi behandlede tidligere på dagen hvor ministrene fra regeringen

at gå ned i løn noget som liberal alliance ikke kunne støtte

jo da trods alt gav et provenu i statskassen vi kan så undre

det kan dog virke en smule grotesk når man samtidig ikke vil stemme for relativt nemme

måske selv udrede senere på dagen

fra lov om afgift til elektricitet er helt uden problemer i forhold til en konkurrenceforvridning men også i forhold til statsstøttereglerne og som ministeren også var inde på hele diskussionen

dermed er der altså en række udfordringer i det og det er ikke kun et spørgsmål om et betydeligt provenutab der er simpelt hen også nogle manglende incitamenter

går ud fra at ordføreren senere vil

skal hjælpes

at turismeindustrien udgør en væsentlig del af dansk erhvervsliv det var vi bannerfører for i den tidligere vk regering hvor vi fik gjort noget ved momsfradraget og hvor vi fik lavet en masse andre foranstaltninger som gav turismen bedre vilkår i danmark

de seneste tal for overnatninger i danmarks

har oplevet en stigning blandt andet som følge af at vi fik gjort noget

hotelovernatninger så alt det

går i den rigtige retning men det er klart at der er udfordringer

på grund af

mere spændende og eksotiske feriemål for folk der normalt valfarter til danmark derfor skal man tilbyde noget ekstraordinært i danmark og det gør vi også på mange forskellige leder og kanter vi har en god turismeindustri gode forlystelser som er med til at definere

gode folk som arbejder med det der betyder omkostningerne selvfølgelig meget nu er det nok ikke lige elektricitetsafgiften som vælter hele turismeerhvervet i danmark men alle små nøk betyder selvfølgelig noget

for udgifter inden for hele det her område

form for finansiering men i den politik

det et af de elementer som vi også kigger på i en samlet pakke som vi også vil præsentere på

tidspunkt for alle små nøk i den rigtige retning kan vi godt støtte vi kan så ikke støtte det her konkrete forslag fordi der

fra liberal alliance

det altså ikke alene for tivolis eller legolands skyld

hen fordi det forekommer helt uset stødende

et bilag med en række undtagelser fra et lovforslag helt tilbage fra anker jørgensens tid

endda på biblioteket for at finde lovforslaget

fået en oplevelsesøkonomi siden hen

jo en fuldstændig anderledes situation når man taler om

man er i i dag end den man var

at de fleste kan skrive under på international konkurrence er jo som bekendt

fænomen der alene knytter sig til til de vareproducerende erhverv det var det der var hele udgangspunktet turisterhvervet er jo nærmest defineret som konkurrenceudsat det ligger ligesom i hele erhvervets natur og her ser vi altså en situation hvor erhvervet i konkurrencemæssig henseende

i hartkorn med advokater revisorer ejendomsmæglere og ægteskabsbureauer prøv at tænke

og så lige pludselig står der forlystelsesparker hvis man ser det for sig og så tænker på energi som en meget stor omkostning i danmark må man jo sige

ægteskabsbureauer til revisorer og advokater og så lige pludselig en forlystelsespark og de skal slås i hartkorn når vi

omkostninger meget meget høje omkostninger på energi

halvfjerdserne var kendetegnet ved robåde og

rutsjebane man selv kravlede op i men

er det jo som bekendt ikke længere så

i alle andre sammenhænge så det er ikke pick the winners som det blev nævnt for lidt siden det er nærmest pick the losers her i det høje

rigtig meget om vækst og beskæftigelse det siges næsten i i hveranden sætning som den højest prioriterede målsætning men vi ser desværre alt for tit at lovgivningen går lige præcis modsat vi har jo europas dyreste strøm som jeg har nævnt og lige førstebehandlet et lovforslag som gør at strømmen bliver endnu dyrere det er altså lag på lag

mens arbejdspladserne flyver ud af landet sidder vi og venter på at

så sagtens gå tre år før man

som helt tydeligt modarbejder hinanden og ikke hænger sammen fordi man har lagt lag på lag

det er lidt trist at man ikke

jo rimelig indlysende uanset at der kan være nogle afgrænsningsdiskussioner det er der jo allerede i dag som jeg

kan godt trække deres afgifter fra og

en nem måde at sige at det vil vi ikke fordi der er et afgrænsningsproblem hvis man virkelig synes

at turisterhvervet er konkurrenceudsat og i den sammenhæng må kunne sammenlignes med et vareproducerende erhverv

jeg godt sige at

kristian jensen som skatteminister i nøjagtig den samme situation med nøjagtig den samme problemstilling

de samme virksomheder præcis de samme som er nævnt i

som der stod i begrundelsen man gerne ville forenkle loven

hensynet til eu retten som også

i forhold til vandafgiftsloven og det var der fuld opbakning til fra venstre så der er

sig morsom over om sådan en enkelt energiafgift

der afgør om man tager i tivoli det tror jeg bestemt ikke det er men som jeg sagde før

som er nævnt af flere af ordførerne synes jeg lige at

nævne det forhold at vi nu har fået vedtaget

på afskrivningsreglerne og forudsatte en masse effektiviseringer og hvad ved jeg i hundrede millioner kroners klassen alene for at man skulle nå

her kommer vi og siger at vi har en helt indlysende urimelighed på tredive million

der er ikke fundet finansiering jeg synes at der er et eller andet med

det her som som godt kunne tåle en runde mere tak til dansk folkeparti jeg tror

vi er i i småtingsafdelingen

sikker på at vi kan gå ned og kigge lidt på

kabelhandlingsplanen til mange mange milliarder altså når vi

der rigtig mange nuller bagefter og der skal ikke ret meget kreativitet til at dreje lidt på den skrue

stykke et papir sammen så

vi kan se om vi kan få flere med

og andre at turisterhvervet er meget centralt og der kommer noget mere men jeg synes næsten ikke at man kan holde til at sige at nu skal gå to år med at energistyrelsen finder ud af hvordan energiafgifterne modarbejder hinanden

så går et år yderligere inden man kan bide til bolle og få gjort noget ved det

vi gøre det igen med andre gode kræfter i

for liberal alliance mere var en fortrydelse af at man ikke

med i energiforliget og dermed

inde ved bordet og kan forhandle om hvad der reelt set skal gøres i forbindelse med at der bliver lavet den her analyse

få svar på det spørgsmål som jeg selv har stillet to gange fra talerstolen til liberal alliance

er alle slags biografer forlystelser måske kan vi få oplyst lidt det nu når det er ordføreren

falder ned i nogle kasser nogle falder inden for og nogle falder uden for og det ved

skulle lave fuldstændig skarpe skillelinjer det er der sikkert nogle folk

beskedne erfaring inden for det her område

man har den gode vilje kan man godt se at der måske er nogle der er langt mere strømforbrugende end andre og nogle som har ændret sig rigtig meget siden den her lov blev vedtaget

halvfjerdserne som jeg startede sige i min tale

kan komme videre vi har masser af den slags eksempler i vores beslutningsforslag

vurderer at det her spørgsmål er så vigtigt at

i folketingssalen så har man også i liberal alliance gjort sig

hvad falder ned i de kasser som herre villum christensen nævnte

falder uden for kasserne nu er det sådan at

ikke er alle forlystelser der nødvendigvis

går i tivoli ikke for at se på alle de elektriske lamper men

set for at se på alle de flotte blomster

går grænsen for hvad der er en forlystelse jeg må formode at liberal alliance har gjort sig de her overvejelser så kan

mange mennesker har et nogenlunde billede af det

jeg skal ikke gøre mig klog på de præcise kriterier men gode interessenter

en størrelsesorden på tredive million

synes jeg lige at jeg vil nævne at

for energiområdet alene siden efteråret hvor regeringen kom med deres udspil og

er pso afgiften

i to tusind og tolv og nu er den på fem

være med til fordi ikke kan afgrænses og der

den måde man i øvrigt diskuterer energipolitik

bare regner baglæns fordi man vil nå et tal og ændre på afskrivningen

et par år gammelt som er det ordføreren ligesom lægger op

tror de fleste vil være enige i at det der driver forlystelsesparkerne i langt langt højere er

sådan en ganske banal pointe og det tror jeg også

så se igennem fingre med det nu men men en anden

hele argumentationen netop går på det her med forlystelsesparkerne

sådan og konkurrencevilkårene i det hele taget vi har lige

haft første behandling af energiforligets første lovforslag

se hvordan vi lægger lag på lag og jeg synes

i et lovforslag her har vi noget der er hyper hyper konkurrenceudsat

en spydspids hvis vi tager tivoli

piner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

liberal alliance har

forslag til folketingsbeslutning som opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag og foretage de nødvendige

med henblik på at afskaffe registreringsafgiften for motorkøretøjer inden udgangen af to tusind og tolv liberal alliance mener at registreringsafgiften gør biler urimelig dyre liberal alliance angiver også i bemærkningerne til forslaget at de høje bilafgifter øger tilskyndelsen til at fraflytte danmark og at indtægterne fra de samlede bilafgifter er højere end de statslige og kommunale udgifter

vil gerne slå fast at bilafgifterne er en del af det skatte og afgiftssystem som vi har valgt at have i danmark og bilejerne er en del af det danske velfærdssamfund som afgifterne bidrager til at finansiere

formål alene og jeg synes derfor ikke at det er relevant at sammenligne de offentlige udgifter til de danske veje med indtægterne fra bilafgifterne

jeg synes dog at det er helt rimeligt og det er vigtigt at slå fast at de danske bilister blandt andet bidrager til finansieringen af vejene

bidrager for eksempel til finansieringen af den kollektive transport jeg synes også at det er rimeligt at de er med til at betale for de omkostninger for miljøet klimaet og sundheden

også rigtigt at at den høje afgift bidrager til færre og

mindre biler det kommer klimaet miljøet og sundheden til gode jeg stiller mig derfor også tvivlende over for at en afskaffelse af registreringsafgiften skulle gavne miljøet sådan som liberal alliance postulerer liberal alliance mener at den høje registreringsafgift er uhensigtsmæssig set ud fra et miljøperspektiv da den mindsker tilskyndelsen til at købe en

forvente at en afskaffelse af registreringsafgiften vil føre til flere biler og til større biler og det vil så føre til en øget forurening og en øget udledning af

registreringsafgiften vil også føre til væsentlige fald i priserne på de eksisterende biler

en problemstilling som er værd at være lidt opmærksom på for en nuværende bilejer

især for de bilejere som lige har købt ny bil

og jeg ved ikke hvordan liberal alliance har tænkt sig

håndtere den problemstilling men det kan debatten forhåbentlig gøre os klogere på liberal alliance angiver også i bemærkningerne til forslaget at forslaget medfører et umiddelbart provenutab på

et stort tal og det svarer til indtægterne fra registreringsafgiften i to tusind og ti indtægterne fra registreringsafgiften i to tusind og ti er dog et underkantsskøn for provenutabet ved en afskaffelse det skyldes at at den udskudte betaling af registreringsafgift for leasingbiler ikke er regnet med i det tal som liberal alliance

det reelle varige provenutab er derfor snarere mellem femten og tyve milliard kroner årligt ved en afskaffelse af registreringsafgiften liberal alliance angiver ikke i deres beslutningsforslag hvordan de vil finansiere dette betydelige varige provenutab

så store indtægtstab til følge det skal jo også ses i lyset af at danmark står i en svær økonomisk situation og i i den kontekst mener jeg faktisk at det er ganske uansvarligt at fremme et forslag der medfører så betydelige provenutab uden

er enig med med liberal alliance så langt at bilafgifterne i endnu højere grad end i dag bør understøtte

set også baggrunden for at regeringen vil gøre det billigere at købe en energirigtig

vi vil fremme biler som forurener mindre

formentlig være en mere fremkommelig vej og en mere økonomisk ansvarlig vej end

som af nogle regeringsmedlemmer sågar udlægges til at være en hundrede og halvtreds milliard

så det skorter ikke

er at skatteministeren siger at bilister jo også skal bidrage til velfærdssamfundet det gør de jo også i kraft af

alt muligt andet spørgsmålet er hvorfor skal

familien rundt betale ekstra meget skat

hvis vi kigger på det som et forbrug af biler påfører veje slitage

sundhedsbelastning naturligvis er med til at finansiere

faktisk tillade os at have en diskussion om hvordan vi kan sænke skatten på løn hvilket jeg mener er en langt mere interessant diskussion end

at have værdifulde kunstsamlinger i hjemmet man kunne lægge skat på at have en stor vinkælder der er mange muligheder

det

sundhedseffekt og miljøeffekt

må jeg ikke minde om at hvis vi ikke havde biler i danmark ville det danske bruttonationalprodukt formentlig være meget lavere ministeren taler om de negative eksternaliteter

bnp ville være mindst fem procent lavere hvis der ikke var biler i danmark det ville betyde fem og fyrre milliard kroner færre

i bil i danmark det mener jeg sådan set er vigtigt jeg mener det er vigtigt at vi har fokus på at

er centralt at vi fra politisk niveau understøtter at det valg bliver så energirigtigt som muligt det er baggrunden for at regeringen vil gennemføre en provenuneutral omlægning af bilafgifterne

energirigtige biler bliver billigere

der skulle være nogle bilister der skulle betale en ekstraskat

registreringsafgiften der er forslag fra liberal alliance om at fjerne registreringsafgiften ufinansieret

dermed påføre fællesskabet et provenutab på mellem femten og tyve milliard

som skulle findes i et eller andet fiktivt hul

liberal alliance for med dette forslag at sætte fokus på den meget høje registreringsafgift på personbiler her i danmark faktum er jo at danskerne i kraft af en tårnhøj registreringsafgift betaler en meget høj pris for en ny bil det forårsager i sagens natur at mange lader den gamle bil køre et par år mere frem for at investere i en ny bil der er langt mere sikker mere miljørigtig og mere energieffektiv venstre ser derfor frem til at regeringen spiller ud med den bebudede provenuneutrale omlægning af bilafgifterne så prisen på en ny bil kan blive sænket markant men desværre lader regeringens udspil vente noget på sig

lægger liberal alliance jo op til en total afskaffelse

og det vil givetvis vække begejstring hos en del bilister kan det virkelig lade sig gøre vil de tænke problemet er jo bare at der efterlades et stort hul i statskassen på mere end tretten milliard kroner om året og i venstre vil vi ikke udsættes for mistanke om at komme med populære forslag der ikke er finansieret derfor er det vores politik at gode forslag til gavn for borgerne altid skal ledsages af kontante bud på holdbar finansiering det handler om økonomisk ansvarlighed og det handler jo også om at holde styr på statens husholdningsbudget

venstre gerne vil have en provenuneutral omlægning af registreringsafgiften vi er i liberal alliance med på at registreringsafgiften godt kan omlægges provenuneutralt så den bliver bedre end den er i dag

ikke kun via registreringsafgift men også via

venstre enig at bilister sammenlagt betaler for meget

bilafgifter det er jo et faktum og det er et trist faktum men det er nu engang skruet sådan sammen

den danske statskasse jo blevet afhængig af

afgiften fra bilerne og derfor

det da selvfølgelig ønskeligt hvis der var råd til at sænke den men der er jo altså rigtig mange

som der også er et ønske om at sænke altså skat på lønindtægt er jo en af de ting som erhvervslivet og også fagbevægelsen efterspørger at vi får sænket derfor er det ikke troværdigt hvis jeg står her og lover at der nu kommer lavere skatter og afgifter på biler til gengæld vil jeg give et klokkeklart løfte fra venstre om at vi ikke medvirker

at hæve afgifterne yderligere og det er jo det regeringen pønser på altså det

i kølvandet på betalingsringen der fandt man

en milliard kr som man postede over i den kollektive trafik til trods for at de får masser af milliarder i forvejen hvert eneste år

det medvirker vi ikke til men jeg står ikke her og lover at vi sådan med et håndkantslag markant

provenuet fra bilbeskatningen selv om det isoleret set ville være stærkt ønskeligt jeg er selv en stor tilhænger af bil er totalt afhængig af bil jeg kommer fra et sted i landet

er langt mellem husene så det er

tilbage og kigge lidt på regnskaberne og så videre

en hensigtserklæring en en holdningstilkendegivelse om hvorvidt man synes at danske bilister betaler for meget i skat

venstres ordfører henviser til at at man jo har brug for pengene og det har man

procent skal forbruget af skatteydernes midler stige år

så man i to tusind og tyve forbruger tredive milliard kroner mere om året end i dag hvis man bare lod være med at bruge så mange

registreringsafgiften ikke nødvendigvis afskaffe den helt

mindre kan også gøre det så man bare sænker den

men for nuværende kan vi ikke se at der er råd til

den beskatning nu nævner herre ole birk

et katalog fra liberal alliances

været rart at se det katalog med konkrete forslag i forbindelse med dette forslag i stedet for at

købe katten i sækken jeg har også på fornemmelsen at de var det halvfjerds milliard

der fremgår af det katalog kunne være brugt indtil flere gange for jeg har hørt rigtig mange

støtte et forslag når vi ikke har set nogen konkret

og i øget forurening

og økonomisk uansvarligt specielt set i lyset af den svære økonomiske situation som danmark står i der skal ikke herske nogen tvivl om at registreringsafgiften

generelt mindre og mere energieffektive

også svært ved at forstå liberal alliances påstand om at en afskaffelse af registreringsafgiften gavne miljøet

holdbar løsning for det danske samfund for vi ved allerede nu at forureningen

bestemt formål provenuet fra denne afgift indgår altså i den samlede finansiering af vores velfærdssamfund

derfor svært ved at følge liberal alliances argument om at vi fordi bilafgifterne indbringer et

der bruges til vedligeholdelsen af veje og en udbygning af infrastrukturen

afskaffe registreringsafgiften sådan fungerer den danske velfærdsmodel ikke her opkræves der skatter og afgifter for at hele samfundet kan fungere og kan hænge sammen

liberal alliance vil afskaffe registreringsafgiften og konstaterer at det vil give statskassen et provenutab på

om hvor liberal alliance vil finde de tretten

milliard kroner finansieringen mangler liberal alliances skøn over

ser ud til at være en underdrivelse idet skatteministeren i sin tale nævnte at provenutabet nærmere

på mellem femten milliard og tyve milliard kroner årligt

for det er ikke første gang at den liberale lommeregner har regnet forkert nu må vi høre hvordan det liberal alliance vil finansiere afskaffelsen af registreringsafgiften er det daginstitutionerne der skal have færre pædagoger

folkeskolerne stuve flere børn sammen i klasselokalerne skal der være færre undervisningstimer

det på sygehusene vi skal have færre sygeplejersker og læger

alle andre partier end liberal alliance kun ville give give og give gaver de fire forslag fra liberal alliance som vi behandler i dag er en ren gavebod

vil koste samfundets fælles kasse kasse mellem en og tyve og fem og tyve milliard kroner

kommer med ufinansierede forslag til hvordan det danske bilafgiftssystem skal indrettes

en fuldt finansieret reform af bilafgifterne der målrettet skal sikre at vi får flere miljø og klimavenlige biler på vejene

for god ordens skyld sige at socialdemokraterne ikke kan støtte et

har netop fremlagt

hvis herre thomas jensen kan fortælle hvordan det er finansieret så har herre thomas jensen også fortalt hvordan liberal alliance vil finansiere

skal arbejde de skal udbyde deres arbejdskraft sørge for at være med til at skabe værdi til det danske samfund derfor er der

skal have mulighed for at være aktive deltagere på arbejdsmarkedet på den måde får vi skabt en masse værdier og på den måde

får vi også skabt råderum til at have en god velfærdsstat men det her handler jo om at liberal alliance med det her forslag vil afskaffe en afgift her og nu i to tusind og tolv og det vil slå et kæmpe hul i

tidligere sagt at man har så stort et råderum

at finde steder hvor man kan lave nedskæringer fordi man har en buffer på halvfjerds milliard kroner ved en simpel gennemgang af bare de her forslag der er fremsat i dag og et par andre forslag der

liberal alliances økonomiske politik hænger simpelt hen ikke sammen

inden dynamiske effekter var medregnet så det er de tyve milliard

spareforslag som kan lægges oven i men det er slet ikke nødvendigt

at hvor herre thomas jensen foretrækker at bruge en masse flere penge i den offentlige sektor de næste otte år så har liberal alliance den holdning at vi ikke skal bruge flere penge i den offentlige sektor det giver så til gengæld

man kan lade borgerne beholde nogle flere penge herunder bilisterne

tyve plan som regeringen er kommet

et beslutningsforslag liberal alliance som som vil få budgetvirkning fra to tusind og tretten og de forslag vi kan se der bliver fremsat i

skabe et hul i statskassen på mellem en og tyve og fem og tyve milliard kroner derudover har man i tidligere samlinger fremsat andre forslag som også slår et kæmpe hul i statskassen

er der altså kommet så mange nye huller til der ville føre til at der

masse allerede fra to tusind og tretten derfor skal liberal alliance ikke stå her i dag i folketingssalen og foregøgle folk

en sammenhæng i liberal alliances økonomiske politik det er der nemlig ikke

lovforslag

har bekræftet var underfinansieret med et sted mellem to og tyve og ni og tredive milliard kroner

herre thomas jensen ikke godt indrømme at

noget helt andet end det man gjorde før valget

under valgkampen i september to tusind og elleve

til den økonomiske politik førend man brugte nogle penge

det er også det princip som vi har nedfældet i regeringsgrundlaget sammen med det radikale venstre

er det også det økonomiske princip som vi efterlever så der er fuldstændig klokkeklar og snorlige sammenhæng mellem hvad socialdemokraterne sammen med

har bekræftet var underfinansieret med et sted mellem to og tyve

hvis det på nogen måde skal være udtryk for et forsigtighedsprincip

man ikke havde puttet det her forsigtighedsprincip ind

sammen overhovedet

eksempler på nu at mange af løfterne

man gik til valg på noget der ikke hang sammen derfor synes jeg da bare at det

en fair løsning var underfinansieret med et sted mellem to og tyve og ni og tredive milliard

indfri løfterne og ikke alle mulige andre pseudoforklaringer

i et forsigtighedsprincip nu er nok en postgang for sent i forhold til at der har været nogle danskere der har troet på at man kunne indfri alle sine løfter med en plan der var underfinansieret med et sted mellem to og tyve og ni

kommer penge i kassen før vi bruger dem under valgkampen i to tusind og elleve

vi har et regeringsgrundlag hvor der står at vi opererer efter

også sige at det jo er meget vigtigt at vi opererer med

kæmpe økonomisk oprydning efter herre lars løkke rasmussens fejlslagne økonomiske politik

ethundrede og firstusind arbejdspladser ud af danmark bare i den korte tid som

statsminister vi har set hvordan væksten har været meget aftagende og vi har set

der er rigtig rigtig mange mennesker

skabe en masse arbejdspladser sådan folk der i dag er arbejdsløse kan komme i arbejde og

forbedringer jeg mener bestemt at bilafgifterne kunne laves mere intelligent end de er i dag for når man ser på den nuværende registreringsafgift

gode grunde til at lave en omlægning af bilafgifterne så de tager mere hensyn til for eksempel miljø og klimaformål og ikke

bilafgifterne

finansieringen er tynd der er slet ingen finansiering i beslutningsforslaget står der at

useriøst at man gang på gang beder folketinget om at behandle forslag

hen useriøst at man hele tiden

det er fra de besparelser vi finder finansiering til det her

det er fra reduktion af erhvervsstøtte

enig med liberal alliance i at bilisterne betaler for meget i skat i danmark eller

med en provenuneutral omlægning hvor man flytter den økonomiske byrde ved at

godt tænke os at betale mindre i skat

fjerne tilskuddet på vindmøller for eksempel eller en anden skat

det er hamrende useriøst at man gang på gang beder folketinget

eneste gang kommer man så i

er den samme finansiering man henviser til igen i

det der bliver kastet op til diskussion er om bilister i danmark betaler for meget i skat hvad er dansk folkepartis svar på det spørgsmål

vi har lagt et udgiftsniveau fra statens side af og det skal finansieres og så er det useriøst når man hele tiden

at registreringsafgiften gør biler urimeligt dyre og foreslår derfor at denne afgift bør afskaffes liberal alliance begrunder videre forslaget med at de høje bilafgifter øger tilskyndelsen til at fraflytte danmark og at indtægterne for de samlede bilafgifter er højere

omkostninger i form af statslige og kommunale udgifter

danske veje lad mig slå fast med det samme registreringsafgiften og provenuet i danmark

i intervallet mellem femten og tyve milliard kr alt efter opgørelsesmetode

man ser på omfanget eller størrelsen af registreringsafgiften

markant høj i forhold til vores nabolande

sig mere for bilafgifterne den høje registreringsafgift skyldes først og fremmest at bilisterne

at når vi har så høj en registreringsafgift så skyldes det også at bilisterne skal betale for de eksterne omkostninger forbundet med kørslen derudover

provenuet så til andre ting som ikke er øremærket

slår man for det første et stort hul i statskassen og så kan man spørge sig selv hvor pengene skal komme fra

er det ikke miljøøkonomisk forsvarligt vejen frem

at foretage en omlægning af afgifterne således at mere miljøvenlige biler

mere sikre biler bliver beskattet relativt lempeligere det er nemlig meget bekymrende at den danske bilpark er så forældet som den er anno to tusind og tolv så noget skal gøres det er vi meget enige i bilafgiftssystemet skal have et ordentligt eftersyn men jeg mener at

fornuftig omlægning af afgifterne er vejen frem og ikke en nedjustering af afgifterne det er min klare opfattelse at vi kan komme langt både hvad angår miljø

få mere sikre biler via en provenuneutral omlægning af bilafgifterne så samlet set

man kan sige norske tilstande

ville gøre det billigere at køre bil når det så er sagt vil jeg også sige

at understrege at vores intention er klart og det er jo også det der er beskrevet i regeringsgrundlaget at regeringen lægger op til en provenuneutral omlægning af

bedre incitament til at købe endnu mere miljørigtige biler når man ser på det

generelle forholdsvis høje niveau for registreringsafgiften så bidrager den blandt

hvilket i sidste ende er til gavn for klima og miljø registreringsafgiften tilskynder endvidere ligesom ejerafgiften i øvrigt gør til køb af biler med et lavt energiforbrug gennem fradrag og tillæg afhængigt af brændstofforbruget derfor er der selvfølgelig også stadig væk nogle ting man skal se på og det

det gjorde den tidligere regering også derfor tror jeg

kan tilrettelægge registreringsafgiften på en

fuldstændig utænkeligt at det her forslag

derfor kan vi ikke støtte forslaget men regeringen vil

nogen sinde tænker over at det at vi har så høj en registreringsafgift i danmark gør at det kun er de rigeste i samfundet

man skal

at have nogle høje indkomster for at have råd til at købe en ny

under middel eller ligefrem en lavindkomst

er relativt billigt når man tager alt i betragtning

relativt høje registreringsafgifter i danmark

at vi også har en god kollektiv trafik i danmark

være bedre ja det så jeg gerne det er også baggrunden for at regeringen har sagt at man skal se på den del af det men der er også et vejnet der skal vedligeholdes og det mener set også er vigtigt at

i givet fald sænke registreringsafgiften

det her drejer sig immer væk om femten til tyve milliard kroner det er rigtig mange penge og det fremgår sådan

fra usa

rigtig dårligt kan man se familier

har både en og to biler stående uden for

enlig mor med minimumsindkomst man arbejder i netto og sidder

hvorfor skal enlige mødre på lavindkomst være tvunget til at tage de busser og de tog

som en gang imellem ikke kører til tiden og som kan være meget besværlige hvis man både skal

ind og køre med børn nyrups

at vi har så høje registreringsafgifter i danmark

råd til at sidde indenfor i en bil hvor er sfs blødende sociale hjerte

regeringen i øvrigt også annonceret at man vil se på registreringsafgiften

en provenuneutral omlægning og så må vi tage drøftelsen der

en parallel til en enlig mor jeg tror aldrig

en enlig mor i danmark får brug for to biler

for at opfylde herre ole birk olesens hede ønsker tror jeg bare at så er der lang vej før vi er enige jeg tror ikke det er hensigtsmæssigt at enlige forældre har to biler

et relativt lavt prisniveau skal prisen sænkes yderligere og laves en yderligere omlægning regeringen har netop annonceret at

vil komme med en provenuneutral omlægning af registreringsafgiften

så i forhold til den der finansieringsdel som herre ole birk olesen

det forslag man i dag har lagt frem siger man bare at en afskaffelse af registreringsafgiften vil give et umiddelbart provenutab på tretten

definitionen af provenuneutral

regeringsgrundlaget blev fremlagt

så har man så hævet bilafgifterne med en milliard kr

det er klogt at det kommer som lyn fra en klar himmel af hensyn til bilsalget

fortsat kan tale om en provenuneutral omlægning hvis regeringen inden den provenuneutrale omlægning pålægger danske bilister yderligere belastninger

vil invitere alle folketingets partier inklusive venstre til at tage de drøftelser

samme overvejelser som den tidligere regering havde i

forhold til hvordan den i givet fald skal skrues sammen tror jeg at vi kan få nogle gode drøftelser af det og jeg føler mig overbevist om at der faktisk er et bredt ønske fra alle folketingets partier om at se på hvordan man kan gøre det her på den mest hensigtsmæssige måde

at liberal alliance i dag har forslag om at man skal gøre det på en ufinansieret måde det er vi så ikke enige

venstres ordfører var enig med med regeringspartierne

drøftelserne når vi tager debatten jeg føler mig overbevist om at regeringen i løbet af den her valgperiode vil komme

en provenuneutral omlægning af bilafgifterne altså vi kan forstå

niveau på omkring tre og fyrre milliard kroner i betaling fra de danske bilister der var udgangspunktet nu er det så blevet fire og fyrre milliard kroner jeg skal bare vide mener sf at regeringen uden problemer

ekstra skatter og afgifter inden man så tager fat på en provenuneutral omlægning

forstå det der står i regeringsgrundlaget for vi var nogle der havde den klare opfattelse at når man talte om en provenuneutral omlægning

det inkluderer selvfølgelig også venstre mig bekendt er

hverken af venstre eller andre

er klart at der vil være en bred politisk drøftelse af det på det rigtige tidspunkt når regeringen vurderer at det er det rigtige tidspunkt

forslag til en provenuneutral omlægning hvordan det så skal udformes i detaljer tror

den klare ordlyd i regeringsgrundlaget hvor der

provenuneutral omlægning det fortolker man så sådan at man godt kan snuppe en milliard

opfølgning på den konkrete ordlyd i regeringsgrundlaget

at der er et underskud på to og tyve til ni og tredive milliard

der er omtalt i den plan nemlig lastbilafgifterne det er noget der er rimelig afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne

der udfører den skal det også være provenuneutralt eller hvad er sfs tanker om de lastbilafgifter som

om at når regeringen kommer med et forslag til lastbilafgifter vil herre kristian pihl lorentzen også få mulighed for at debattere det

forslag til en provenuneutral omlægning af registreringsafgiften så kan man jo tolke det hvordan man i øvrigt vil men provenuneutral virker det umiddelbart som om

inkluderer for mig at se gerne både venstre og enhedslisten

af det politiske indhold og eftersom der ikke

er et af verdens rigeste lande på trods af at vi har ført en fornuftig økonomisk politik i

europas ældste bilpark den mest svinende og mest forurenende og den sikkerhedsmæssigt mest uforsvarlige i hvert fald sammenlignet med mange andre europæiske lande

ændret registreringsafgiften så det bliver nemmere og billigere at

mere sikre biler og mindre miljøforurenende biler

ikke ville komme flere skatter og afgifter og så kom der lige en bombe til

over på bilisterne

betyder at vi godt vil se på hvordan det bliver billigere at være bilist i danmark det kan enten ske ved at man kigger på registreringsafgiften eller det kan ske

konkrete forslag her kan vi ikke

har været så ufinansieret som det her forslag

får sporet vores bilpark i retning af at den bliver nyere mere sikker og mindre miljøforurenende derfor tager vi også imod invitationen fra regeringen

at indlede forhandlinger om en ny registreringsafgift

være konstruktive i de drøftelser men udgangspunktet er altså at det skal være billigere at være bilist

i forhold til at beskatte borgerne har været stor i tidens løb

hundrede var der i danmark en skat på ildsteder som blev udregnet ved at man udefra kunne se antallet af skorstene på husene jo flere skorstene jo mere skulle man betale i skat

hundrede gennemførte tsar peter den store i rusland en skat på skæg altså ansigtshår fordi han

ville påvirke russerne til at se mere europæiske ud uden skæg

også omkring år syv hundrede var der i england en skat på vinduer man mente at vinduer var et tegn på den velstand som var inde bag murene i huset så derfor lagde man skat på vinduer med det resultat at mange mennesker murede deres vinduer til

de forfærdelige forhold i industrialiseringens england hvor folk levede i meget mørke boliger så skal man huske at også det var et resultat af overdreven beskatning

leget flaskehalsen peger på og den er så flasken endt med at pege på bilisterne der er en masse offentlige udgifter der skal finansieres og nogen skal betale man har ikke lagt skat på skæg skorstene eller vinduer men man har lagt skat på bilisterne

kroner mere i skat og afgift

have bil og det at køre i bil end det koster at vedligeholde de veje som er statens umiddelbare omkostninger og kommunernes umiddelbare omkostninger ved at vi har bilister

at der også er andre udgifter forbundet med bilister man siger

der er sundhedsudfordringer jo jo men der er sandelig også mange ekstra indtægter forbundet med bilister jeg blev forleden halet i drs program detektor hvor man havde talt med en

at folk kører i bil og kun havde regnet på de negative udgifter for staten men det er jo sådan at det at har vi biler i danmark bidrager til beskæftigelsen for eksempel folk kan påtage sig et arbejde som ligger længere væk fra deres bopæl end de ellers ville kunne have gjort

det bidrager til produktiviteten folk kan påtage sig et arbejde længere væk og pendle på arbejde til et sted hvor de får højere løn end de ellers gør i det job de har tæt på

de omkostninger som som er forbundet med at folk ikke tager bilen men i stedet benytter andre transportmidler folk kommer jo også til skade på cykel måske i højere grad end i bil fordi man sidder ubeskyttet og falder ned på den hårde asfalt og slår hovedet og slår huden af knæene det samme hvis man kører scooter masser af mennesker bliver smittet med virus i offentlige transportmidler i busser og tog

arbejdsdage som mistes i økonomien og sygedagpenge som skal udbetales

er det danske samfunds indtægter ved at folk kører i bil efter min bedste overbevisning enorme jeg har tidligere meget konservativt sagt at jeg tror det danske bruttonationalprodukt

det ville føre til et umiddelbart provenutab for statskassen på fem og fyrre milliard kroner så hvis man tager de positive og negative eksternaliteter med som er forbundet med bilisme så lægger bilisterne meget mere i statskassen end de tredive milliard kroner som er i overskud fra skatter og afgifter i forhold til udgifterne ved veje

denne urimelighed at man har valgt helt arbitrært at folk der har brug for en bil for at komme på arbejde for at transportere deres familie rundt

og derfor kan vi godt tage positivt imod de øvrige partiers

udsagn om at vi skal have en omlægning af registreringsafgiften så den bliver mere hensigtsmæssig det kan sikkert godt lade sig gøre

vores registreringsafgift er ret dum men vi må bare sige at det altså ikke er godt nok kun at ville lave en provenuneutral omlægning vi skal også have skatten på folk der har bil

og ja det fører til

er folk der vælger at bosætte sig i malmø

de der kan få en bil der er meget billigere jeg skal lige finde tallene frem her en bil der i danmark koster sekshundrede og fyrretusind

tohundrede og halvtredstusind kroner

som danske bilejere betaler for at være bosat i danmark en dummebøde på næsten firehundredetusind kroner for en bil der i danmark koster sekshundrede og fyrretusind kroner det er jo helt vildt og derfor er det skuffende for mig at borgerlige partier som dansk folkeparti og venstre ikke kan stå her på talerstolen og sige ikke afgive et løfte men dog sige at de har en hensigt at de har en holdning om at danske bilejere på et tidspunkt skal komme til at betale mindre i skat jeg kvitterer så omvendt for at det faktisk var hvad de konservative sagde

af registreringsafgiften skal resultere i at danske bilejere betaler mindre i skat

her i folketinget eller bare godt og vel et halvt år tilbage

det ofte enhedslisten som vi måtte krydsforhøre her i folketingssalen fordi vi

kedeligt men til gengæld har vi så fået endnu flere fra liberal

for indtil videre

kun kunnet høre fra liberal alliances ordfører at

at forklare mig ud fra de relativt få linjer der er i bemærkningerne til det her

den anviste finansiering

allerede før valget der var et finansieringsoverskud dér på godt og vel tyve milliard kroner vi anviste besparelser for to og halvfjerds milliard

finansieringsoverskud på over tyve milliard kroner i vores reformplan og den var gennemregnet på alle ledder og kanter den var gennemregnet af skatteministeriet og den var gennemregnet af finansministeriet vi havde bedt ministerierne om at fortælle helt præcist hvad omkostningen for statskassen hvis vi gennemførte dette

men med dynamiske effekter

frem mod to tusind og tyve på seks hundrede milliard kroner seks hundrede milliard kroner i overskud tænk hvad spenderlystne politikere herinde ikke kunne bruge alle de penge til hvis man bare var villig til at fjerne skyklapperne lidt

at skrive som bemærkninger til det her

efter de beregninger man lægger ind fra skatteministeriets side

at læse i det papir man lige har foran sig og for alle der følger med i den offentlige debat står det klart at liberal alliance så rigeligt har foreslået finansiering til de skattelettelser vi foreslår angående

det er en uafhængig og anerkendt forskergruppe bestående af økonomer den er delvis finansieret af finansministeriet finansministeriet og de økonomiske ministerier i det hele taget benytter sig af dream til at regne på de langsigtede effekter af den politik man fører hvis alle partier ville gøre sig den umage at få deres reformforslag

bare var blålys

man er på bilisternes side og derfor prøver man

et hår i suppen som man kan koncentrere sig om uden egentlig at forholde sig til det forhold at man slet ikke ønsker at skatten skal ned for bilejere i danmark

det er normal kutyme herinde at når regeringen eller resten af partierne i

en finansiering hvor

og

at man skal påtage sig den opgave som resten af partierne herinde

ikke en hemmelighed for nogen i det her land at liberal alliance er det mest sparsommelige parti

overhovedet kan opdrives

om en eller anden målsætning om at der hvert år skal bruges nul

procent mere i det offentlige forbrug måske endda endnu mere end nul

procent mere det var jo vk regeringens

at der skal være fyrretusind færre ansatte i den offentlige sektor over ti år det klarer vi med naturlig afgang når folk går på pension når tusind mennesker går på pension ansætter man kun ni hundrede og tredive til at afløse dem

hvor

vi detailstyrer ikke kommunerne herindefra vi udstikker nogle retningslinjer ved kommunale forhandlinger

og aftaler

så sætter man nogle måltal og så er det op til kommunerne at finde ud af hvor man bedst kan undvære overflødigt fedt det er selvfølgelig også sådan som vi vil gøre

hvor der er blevet ellevetusind færre ansatte i kommunerne uden at der er nogle politikere herindefra der detaljeret har sagt

i gang med jeg ærgrer mig dog lidt over at man ligesom forsøger at tage patent på at holde af bilismen i danmark for jeg tror der er bred enighed

vi har brug for bilen den er et enormt gode for samfundet derfor synes jeg ikke at vi

jeg vil også gerne kvittere for at liberal alliance vil være med til at stoppe

et gyldent løfte til så mange milliarder kroner uden at anvise den konkrete finansiering og

så mange partier i folketinget der bekymrer sig om at bilejerne også skal have lov til at være her

det er mærkeligt at de selv samme partier som siger at de bekymrer sig bruger hele denne debat på at forsøge at sige at der er noget galt med liberal alliances forslag i stedet for at bruge debatten til at slå et slag for at bilejerne kommer til at betale mindre i skat tænk hvad vi ikke kunne have udrettet sammen

for de betaler uretfærdigt meget i skat i dag vi finder ud af hvordan det skal gøres og det hænger selvfølgelig sammen med at der ikke skal bruges så mange penge i den offentlige sektor som der ellers skulle

kunne man have sendt et entydigt signal herfra om at hvis borgerne

op til mig at give

råd til liberal alliance men hvis jeg skulle give et råd skulle det nok være at jeg tror at man havde vundet i troværdighed hvis der

er bare sådan

område herre kristian pihl lorentzen er jo også er trafikordfører det er jeg

herre leif mikkelsen der er trafikordfører eller

men mit bud vil være at

reelle skadevirkninger på

skader det omgivende samfund

uskyldig og forfulgt gruppe i det danske samfund

har stillet i udsigt at der skal bygges en motorvej

milliard kroner indebærer det ikke at

udgiftsvirkninger for statskassen af at vi har biler i danmark og det er så det som bilejerne betaler så rigeligt via skatter der var helt oppe på tre og fyrre milliard kroner

interesserer sig for alternativet til bilismen og jeg synes ikke at man er særlig langt fremme i skoene med det alternativ var der ikke meget mere perspektiv i

en reel valgmulighed for befolkningen mellem det at køre i bil

en god offentlig transport så havde man jo en reel mulighed for at slippe for skatten

som sådan det drejer sig om at der er nogle

urimelig vis er blevet udpeget som nogle der skal bidrage ekstra meget til statskassen

altså

eller andre ting som

så også bare være for at undgå skat eller ville det være ud fra en eller anden

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at

folketingsbeslutning henvises til skatteudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

rækken denne gang et forslag om mulighed for overførsel af bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere jeg skal

understrege at regeringen ikke kan støtte forslaget og det vil jeg kort begrunde grundlæggende

altså at sænke skatten på arbejde men det skal ske på en måde som øger beskæftigelsen og skaber nye arbejdspladser en anden vigtig forudsætning er også at det sker på en rimelig og økonomisk forsvarlig måde og eventuelle skattelettelser skal altså derfor være finansierede og

når der gives skattelettelser på mennesker med almindelige lønninger

tilgodeses ikke kun dem med de højeste indkomster et af omdrejningspunkterne i den kommende skattereform er derfor at hårdtarbejdende lønmodtagere skal have mere ud af at arbejde liberal alliances forslag imødekommer ikke regeringens målsætninger liberal alliance ønsker angiveligt at rette op

på at skattesystemet diskriminerer familieformer hvor den ene ægtefælle eksempelvis har prioriteret at være hjemmegående og bruge mere tid med børnene

bestemt ikke ny skattesystemet er nemlig grundlæggende bygget op omkring særbeskatning det vil sige at at hver person som udgangspunkt beskattes af

indkomst dette udgangspunkt

dukker spørgsmålet så op om man skal udvide muligheden for

sambeskatning mellem ægtefæller og registrerede partnere i forhold til topskatten jeg vil understrege at regeringen ikke mener at det er den rette vej at gå

for mange uheldige konsekvenser ved at indføre et sådant forslag jeg har i et skriftligt svar allerede oplyst liberal alliance

samtidig og det er den anden vigtige ting at fremhæve

jeg understrege at forslaget vil tilskynde en hjemmegående ægtefælle til at fortsætte uden for arbejdsmarkedet og i øvrigt også give incitament til at flere familier vælger denne familieform

skønnes forslaget altså at have negative konsekvenser for arbejdsudbuddet

så der er mere tid til at få hentet børn i god tid og

samme husstandsindkomst men den familie der vælger at prioritere børnene betaler to tusind to hundrede kroner mere i skat om måneden end den familie der ikke prioriterer at der er en forælder har tid til børnene synes skatteministeren at det er hensigtsmæssigt

det sådan helt grundlæggende princip som som skattesystemet hviler på nemlig at man beskattes af sin egen indkomst når det er sagt

meget principiel ideologisk diskussion det her er en diskussion af at liberal alliance igen fremmer et ufinansieret forslag til skattelettelser der vil koste fællesskabet to

en negativ virkning på arbejdsudbuddet det kan jeg

forstå og regeringen kan heller ikke støtte den form for for prioritering jeg mener at

af familierne det skal ikke være sådan at den ene livsstil som en familie kan vælge beskattes hårdere end den anden livsstil

når den livsstil som beskattes hårdere er en hvor man tager mere hensyn til

eller far kommer hjem efter otte timer på arbejde og

og at ministeren ikke er villig til at gå ind

den diskussion hvorfor hvorfor er det så vigtigt for ministeren at sørge for at alle familier lever

en standardiseret måde hvor mor

arbejder cirka lige meget og tjener cirka lige meget i stedet for at de prioriterer i hvert fald i nogle år

ufinansieret skattelettelse målrettet de mest velstillede familier samtidig

vil det være en slags skattemæssig tilskyndelse til at at leve i familieformer hvor den ene arbejder mindre eller slet ikke arbejder og det mener jeg

set ikke bør være et hovedsigte med

de skattelettelser der måtte blive skaffet et ansvarligt råderum til at gennemføre

at sænke skatten på løn øge arbejdsudbuddet og også have en rimelig social balance og jeg mener

op til nogle af de præmisser derfor

at man skal kunne overføre et uudnyttet bundfradrag for topskat mellem ægtefæller eller registrerede partnere og jeg må sige at

en lidt anden vinkel jeg synes egentlig

vk regeringen der oplevede vi en markant nedsættelse af skatten på arbejde ad tre omgange vi sænkede marginalskatterne

yde en ekstra indsats vi indførte beskæftigelsesfradraget som betød at det bedre kunne betale sig

på passiv forsørgelse og vi løftede hundrede tusinder af danskere ud af

særlig det sidste som det her forslag jo vedrører kan man

sf var ude at foreslå at man skulle forhøje topskattegrænsen og til trods for at sf har været inderlig imod

gjorde det mere attraktivt at være i arbejde være i beskæftigelse

vi afskaffede mellemskatten var man imod og da vi løftede hundrede tusinder af danskere ud af topskatten var man imod

sammenhæng og derfor er det også ret interessant at se hvad det er regeringen har i skuffen når det gælder en skattereform hvad er det for elementer man vil bringe i spil hvordan hænger de sammen hvad har de af konsekvenser

kun den direkte marginalskat men den sammensatte marginalskat

samlet udspil inden vi lægger os fast på noget

bemærkede også diskussionen der har været om risikoen for at det her forslag fører til

lavere arbejdsudbud fordi det

den risiko er det i hvert fald væsentligt at tage med i sine overvejelser fordi

at det her faktisk kan reducere

kan der være mange

jeg anerkender fuldt ud den debat der var mellem herre ole birk olesen og skatteministeren

uhensigtsmæssigheder men fra venstres side

det sympatiske i forslaget men der er altså nogle effekter

arbejdsudbuddet som gør at vi kommer til

de konkrete effekter før vi kan lægge os helt fast på om om det her nu er den mest optimale måde at

at det skal kunne betale sig at arbejde i danmark og at vi skal have arbejdsudbuddet op

når vi tænker på børnefamilier med en mor

og som har problemer med at nå hjem og hente børnene og handle ind og alt det der skal til så tænker vi ikke at de begge to skal arbejde mere og at det vil være godt for samfundet så tænker vi at

der er andet i tilværelsen end arbejdsudbud der er også det forhold at der er en næste generation som vokser

der havde vi mellemskatten hvor der var mulighed for

mellemskattefradrag men men i stedet for at have en lang teoretisk diskussion om

har afskaffet mellemskatten og så er der ikke rigtig noget

lave overførsler imellem det

få tingene på bordet i forhold til nogle

af børnefamilieydelsen så opnår man

set at lige præcis børnefamilierne står med en stigende marginalskat så tingene skal altså ses i en sammenhæng og det mener

eller synes venstre at der skal være mindre mulighed for sambeskatning af ægtefæller og registrerede partnere eller synes venstre at lige præcis det niveau der er i dag er

hvad er venstres principielle holdning til det med sambeskatning

som vi gjorde i to tusind og ni med de vilkår for sambeskatning som er

også en mulighed at tage det her med men som jeg nævnte

det reelt fører til et lavere arbejdsudbud og det synes

udgangspunktet er at vi har lagt

sambeskatningen hvor vi har det gjorde vi med den seneste skattereform og det står jeg ved jeg indrømmer og vedkender

en sympatisk tilgang til

at man har sambeskatning og derfor har man jo også haft det tidligere i forhold til mellemskatten men

er at sørge for at skatten bliver lavere

det er ikke ligefrem god medicin for det danske samfund især ikke set i lyset af den svære økonomiske situation som danmark står i hvor vi for alvor har brug for at få skabt arbejdspladser ved at sætte gang i væksten i den private sektor liberal alliances forslag går konkret ud på

ægtefæller og registrerede partnere mulighed for at overføre bundfradraget for topskat mellem sig det betyder at bruger den ene

det overføres til den anden part som derved får mulighed for at tjene endnu flere penge før der skal betales topskat af indkomsten forslaget vil med andre ord indebære en skattelettelse som kun vil være til fordel for de familier der i forvejen har relativt høje indkomster forslaget vil derfor bidrage til at øge uligheden i det danske samfund det vil vi hos socialdemokraterne ikke støtte gennem ti år har vi set reformer og pakker der øgede uligheden i danmark ved at give ufinansierede skattelettelser til dem der har mest den fremgangsmåde bruger vi i den nye regering vi vil sikre en mere social balance i vores skattesystem forslaget øger ikke alene uligheden men vil også mindske arbejdsudbuddet det skyldes at muligheden for at overføre bundfradraget fra den ægtefælle eller partner med den laveste indkomst vil mindske tilskyndelsen for personen til at blive på arbejdsmarkedet eller måske

også tilskyndelsen til i fremtiden at blive en del af arbejdsmarkedet det er hverken holdbart nu eller på længere sigt vi ved nemlig at arbejdsudbuddet skal øges fordi danmark om få år kommer til at mangle arbejdskraft

godt virke lidt underligt nu her hvor vi har så mange arbejdsløse men

derfor skal vi ikke gennemføre tiltag der vil mindske arbejdsudbuddet vi skal tværtimod gøre hvad vi kan for at øge arbejdsudbuddet for socialdemokraterne er det derfor

afgørende at vores skattesystem er skruet sådan sammen at det bedre kan betale sig at arbejde for almindelige lønmodtagere

det er på liberal alliances opfordring at vi i dag diskuterer rimeligheden i at lade ægtefæller og registrerede partnere overføre bundfradrag for topskat mellem sig derfor undrer det

at liberal alliance alene konstaterer at forslaget vil have en negativ provenuvirkning jeg mener at når man gerne vil købe en vare skal man også kende dens pris og finde ud af hvordan man får råd til den den logik gælder tilsyneladende ikke for liberal alliance hvor man alene udpeger det

man gerne vil have og så må regeringen ellers betale regningen og finde finansieringen skatteministeriet har beregnet det samlede provenutab ved forslaget til at være to

milliard kroner nu kender vi altså prisen på det her forslag liberal alliance gerne vil have gennemført men vi aner stadig intet om hvor de to

milliard kroner skal komme fra som så mange gange før

spørge hvor vil liberal alliance skære ned i vores fælles velfærd for mig at se er det dybt useriøst

forslag uden samtidig at have gjort sig den mindste

frem for at give danskerne ufinansierede skattelettelser arbejder vi i regeringen ud fra et forsigtighedsprincip det betyder at vi modsat liberal alliance anviser hvor pengene skal komme fra

fremsætter lovforslag det er økonomisk ansvarlig regeringsførelse og derfor vil den kommende skattereform også være fuldt finansieret regeringen vil

men det skal ske på en socialt afbalanceret måde så almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde det vil øge arbejdsudbuddet og det er det danmark har brug for i de kommende år afsluttende vil jeg sige at socialdemokraterne ikke kan støtte forslaget det er ufinansieret det mindsker arbejdsudbuddet arbejdsudbuddet

det bidrager til at øge uligheden og så slår det et kæmpe kæmpe hul i samfundets fælles kasse

øget arbejdsudbuddet i danmark det skal bedre kunne betale sig at arbejde så folk arbejder mere men vi tænker altså ikke lige præcis på familier

og hvor de har problemer med at få tid til at hente børnene ved siden af

tænker socialdemokraterne anderledes her

så en enkelt ting mere herre thomas jensen sagde at

omlægning af skat der øger uligheden

vi har hørt skatteministeren tidligere sige at man ikke kan udelukke at en skattereform vil føre til øget økonomisk ulighed er det nu taget af bordet

fuldt finansieret og så skal den øge arbejdsudbuddet det er ligesom de sigtelinjer der er blevet lagt ud i regeringsgrundlaget og det er selvfølgelig også dem vi står inde for for lige at vende tilbage til liberal alliances evne til i det her beslutningsforslag

står her i folketingssalen og siger at

jeg bare lige minde herre ole birk olesen om at alle de skattelettelser som liberal alliance vil give vil slå et kæmpe hul i den offentlige velfærd der

nedskæringer rundtomkring det er fordi liberal alliance kun har fokus på den private sektor

set skønheden ved det danske velfærdssamfund

at man har en god balance mellem offentlig velfærd og en privat sektor der er velfungerende det er nemlig sådan med de der børnefamilier som herre ole birk olesen kerer sig om

hvis man har gode velfungerende daginstitutioner gode sfoer og har en god veludviklet offentlig

parti der faktisk bekymrer sig så meget om landet at man fremlægger en reformplan som ikke alene er fuldt finansieret men som også indeholder så store dynamiske effekter at den ifølge anerkendte økonomer som også de ministerier som herre thomas jensens partifæller nu sidder i benytter sig af

akkumuleret frem til to tusind og tyve på seks hundrede milliard kr så er det ret utroligt

der er penge til de ting som herre thomas jensen gerne

uligheden som vi jo normalt måler ved ginikoefficienten ikke måtte øges af

gerne alligevel og det må den så selvfølgelig også som følge af det her

som er udfordringen

sikre en rimelig social balance for lige at vende tilbage til liberal alliances påståede sammenhængende økonomiske plan

alene de fire beslutningsforslag som vi behandler her i

i dag giver et ekstra hul i statskassen på mellem en og tyve og fem og tyve milliard kroner dertil skal lægges de kæmpe huller der er blevet slået med andre forslag som liberal alliance har

og det er vel at mærke forslag som ikke er med i den der påståede sammenhængende plan som liberal alliance mener

så jeg synes altså at man skulle gå tilbage i liberal alliances gruppeværelse

regne det hele lidt igennem og så komme ud og erkende

skal man gennemføre omfattende omfattende velfærdsnedskæringer

daginstitutioner og sfoer rundtomkring i landet

nogen til at tage sig af børnene mens mor og far er på arbejde så liberal

politik hænger ikke sammen den økonomiske plan hænger ikke sammen og det ville klæde liberal alliance

her i salen at anvise en ansvarlig finansiering

af bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere og jeg synes egentlig at

problem når indkomsten er ulige fordelt imellem ægtefæller

valgt en familieform der gør at man har en ulige indkomst de to familieformer bliver jo beskattet meget forskelligt og det synes jeg

lovgivningen hvor man jo for

partnere eller er gift

en mere sammenlignelig skattepolitik

udligne den her forskel

vælge den familieform man gerne vil have og ikke skal straffes

er der ikke sådan rigtig angivet nogen finansiering som sædvanlig kan man næsten sige i forslaget

være med til at give gaverne men vi mangler meget stærkt at der også er en finansiering bagved så der vil vi

en skattereform som kommer senere på året og der vil oplagt at tage den her skævhed med i forhandlingerne for at se om man kan

ordet til herre nadeem farooq

vil gerne give mulighed for overførsel af et bundfradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere selv om forslaget kan have

radikale venstre ikke støtte forslaget det skyldes først

konsekvens af det vil en mulighed for overførsel af fradrag for topskat også føre til et provenutab angiveligt i størrelsesordenen

to hundrede million kroner

ægtefæller og registrerede partnere og derfor stemmer det radikale venstre imod dette beslutningsforslag

må efterlyse ligesom vi gjorde det

her er det så et skønnet provenutab på to milliard kr men man må igen spørge

skal komme fra selv om jeg sagtens kan se at der kan være sympatiske dele i

jeg også bare med den begrundelse

også sige at der altså også er nogle udfordringer i forhold til det her

jeg for nærværende i hvert fald ikke føler er blevet belyst men

at sambeskatningen mellem ægtefæller øges

en mere ligelig behandling af familier

hvor forældrene har valgt at arbejde forskelligt

er intentionen med den skattereform regeringen vil fremlægge i løbet af to tusind og tolv

at man kan øge sambeskatningen af familier altså øge muligheden for at familier kan sambeskattes at forældre kan sambeskattes

baggrunden for den generelle opbakning til det

er opbakning til det eksisterende skattesystem

regeringen har allerede annonceret at det vil være en af intentionerne med en kommende skattereform at skatten på arbejde skal sænkes det

med det her beslutningsforslag vi har talt om det i mange år og også foreslået det ved forskellige skatteforhandlinger fordi vi synes at man skal behandle familien som en enhed når man diskuterer skattepolitik

over for beslutningsforslaget her da det jo sådan minder meget om

en rimelig indvending der kommer fra både skatteministeren og venstres ordfører

af at man sørger for at incitamentet for at tage et arbejde måske ikke er så højt så det synes jeg

mere end man gør i dag

vælger at leve på en måde andre vælger at leve på en anden måde

liberal alliance at familier skal have frihed til at vælge som de vil det er ikke sådan at det partout er bedre at man har to forældre

eller to partnere i familien der arbejder lige meget og er lige karriereorienterede mens det er dårligere at man i andre familier vælger at

partner gå lidt mere derhjemme og tage sig af

derfor synes vi også at der skal være en ligelig beskatning af forskellige familieformer sådan er det ikke

to fiktive familier som vi kan kalde familien petersen og familien jensen

så ser man det tydeligt i familien petersen tjener far firehundredetusind

tjener firehundredetusind kroner husstandsindkomsten er således ottehundredetusind kroner i familien jensen har faren eller moren valgt at gå lidt mere derhjemme hos børnene og i det hele taget klare huslige forpligtelser og bruger så ikke så meget tid på arbejdsmarkedet hvilket giver sig udslag i en løn der er lavere nemlig tohundredetusind kroner

så valgt at give den en ekstra skalle på arbejdsmarkedet søge det karrierejob som giver den ekstra løn arbejde noget mere og tjener så sekshundredetusind kroner også i familien jensen er der således en husstandsindkomst på ottehundredetusind kroner ligesom i familien petersen alligevel er det sådan at familien jensen betaler to tusind to hundrede kroner mere i skat om måneden end familien petersen gør

det er jo en klokkeklar forskelsbehandling af de to familier og det siger sig selv at sådan en forskelsbehandling er medvirkende til at flere

at arbejde lige meget i stedet for at fordele byrderne forskelligt sådan at den ene forælder arbejder mindre og den anden forælder arbejder mere

måske sige noget godt om i forhold til arbejdsudbuddet i danmark

hvert fald det skatteministeriet gør men der kan ikke siges meget godt om det i forhold til især familier hvor der er børn

at de fleste moderne familier må anerkende at det med at have to fuldtidsarbejdende forældre kan være lidt af en udfordring og en gang imellem går ud over børnene på en måde som

måske ikke burde

derfor er der mange familier der leger med tanken om at en af forældrene enten holder helt fri i en årrække eller

halv tid eller deltid

så at lade den anden give den en ekstra skalle jeg tror at det i mange familier er en god løsning både for familiens sammenhold for det daglige stressniveau og for børnene

til kolde kontanter og arbejdsudbud det er hensynet til mere bløde værdier som vi i liberal alliance også gerne påtager os at tale om nemlig

jeg kan så forstå på

konservative at det her ikke rigtig er tanker der vinder genklang jo jo i venstre kalder man det sympatisk men i bund og grund ønsker man heller ikke i venstre at lave noget om man synes det er helt rimeligt at familier beskattes vidt forskelligt selv om de har samme husstandsindkomst

hvor man kan håbe og også tro at der vil være borgerligt flertal i folketinget så kan vi tre partier jo gå sammen om at overbevise venstre om at der skal gøres noget på det her område det tror jeg godt

held med og det glæder jeg mig over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

slå fast at regeringen afviser det

beslutningsforslag som jo kommer som

er det sådan at en efterlevende ægtefælle kan overtage et bo uden afgift hvis der er tale om livsarvinger betales der efter gældende regler femten procent i boafgift med et bundfradrag på tohundrede og fireogtredstusindethundrede kroner andre arvinger betaler herudover en tillægsboafgift på fem og tyve procent arv til godkendte almennyttige institutioner og trossamfund er helt afgiftsfri som reglerne er i dag betaler arvingerne altså en afgift af en arbejdsfri formueerhvervelse hvilket må anses for absolut rimeligt arven beskattes med femten procent for nært beslægtede og seks og tredive

procent for fjernere slægtninge hvilket er væsentligt lavere end skatten på arbejdsindkomst

i øjeblikket til samfundsøkonomien med

milliard kroner årligt og bidrager samtidig til en samfundsmæssigt rimelig fordeling af formuegoderne en totalafskaffelse af boafgiften vil udover at mindske skatteprovenuet også lede til en skæv fordelingsprofil i hvert fald for de større boers vedkommende da der må formodes at være en vis positiv sammenhæng mellem store arvelodder og pæne indkomster hos arvingerne i bemærkningerne til beslutningsforslaget anfører liberal alliance at staten bør motivere borgerne til at skabe værdier som så kan gå i arv

om at der bør være en motivering til at skabe værdier ved arbejde men jeg er af den opfattelse at at den motivering

ved at nedsætte skatten på arbejde altså på løn og ikke ved at gøre passive formueerhvervelser ved arv afgiftsfrie med disse bemærkninger

aktiveringsindsatsen der er mange partier

år år at give sine børn en gave

til cirka tredstusind kroner uden at blive ramt af gaveafgift og at

lade sig gøre for familier

for at børnene får arven før tid

at arveafgiften sådan set er en skat

familiernes økonomi er skruet sammen og hvordan boets størrelse er

metode som ordføreren henviser til jeg tror sådan set

at vi synes at man også skal have lov til at gøre det

lov til at give deres børn

hvorfor ikke bare nøjes med at beskatte

en løn eller en formue som som den der arver selv har tjent så der er ikke tale om at beskatte

det også vigtigt at understrege at der jo i dag er et bundfradrag på tohundrede og fireogtredstusindethundrede kr

relativt beskedent men jeg synes samtidig den er på et rimeligt niveau netop fordi

hvis man endelig skal prioritere skattelettelser mener jeg det

fokusere på at nedbringe skatten på på løn altså på arbejde på aktiv værdiskabelse

boafgiften det der populært kaldes arveafgiften

afskaffes jeg synes jo egentlig det er rart at man taler om lavere skatter i stedet for højere skatter og afgifter som vi jo desværre gør mest i folketingssalen og har gjort siden

regeringen har præsenteret den ene skatte og afgiftsstigning

efter den anden

det går den den anden vej men

at vi sænker skatten på arbejde derfor er det

der vi har vores fokus nu kan man sige når det gælder boafgiften har været en række prøveballoner i debatten

på opfordring eller med inspiration fra regeringen

så forstå at det har regeringen heldigvis trukket tilbage

de vilkår der er gældende for

særlig vores familieejede virksomheder har boafgift

og særlig de generationsskifteregler

der gælder stor betydning for at der kan gennemføres succesfulde

jo en voldsom diskussion her i salen om de stramninger og hvad de vil få af betydning for

familieejede virksomheder der er ingen tvivl om at vi i venstre var meget meget kritiske

regeringen ønskede at forringe de vilkår og dermed gøre det vanskeligere at overdrage en familieejet virksomhed på en skattemæssig hensigtsmæssig måde så man ikke skulle tømme virksomheden for værdier for at få betalt

penge vi kan frembringe til

sætte skatten ned ønsker vi skal gå til lavere skat på arbejde finansiering

synderlig konkret men for venstre er det afgørende at vi sørger for at det er skatten på arbejde der skal

der vores fokus

jo bare et spørgsmål om

tusind og tyve således at der bruges tredive milliard kroner mere i to tusind og tyve

være med at have den ambition om at der til stadighed skal bruges flere og flere penge i den offentlige sektor så

rigeligt økonomisk råderum til at tage godt imod det her forslag

så

at venstre altså i valget mellem at afskaffe arveafgiften

gik til valg på at der skulle være plads til at

de gik til valg på noget helt andet for vi mener fortsat at der skal være plads til at vi kan udbygge vores sundhedsvæsen at vi skal være sikre på at vi kan tilbyde uddannelse og forskning i verdensklasse og sikre at det danske samfund kan matche de udfordringer der er og det mener vi at en vækst i det offentlige forbrug

giver mulighed for men så siger vi jo også samtidig

er vores klare svar til danskerne at der synes vi at de penge skal

være med at tage så meget og derfor mener vi

gennem reformer skaffes ekstra finansiering

så er det venstres ambition at de penge skal tilbage til danskerne i form af at vi opkræver lidt mindre i skat og der er vores fokus på at det skal være mindre i skat på løn

at reformere aktiveringsindsatsen i danmark men hvis det ikke er muligt vil man hellere bruge pengene på

er der jo også nogle andre midler

de der teser som sagde at man hellere ville give folk skattelettelser

få herre torsten schack pedersen til at sige det modsatte

større vækst i den private sektor og dermed vil den offentlige sektor komme til at fylde

råderum til at vi kan lade danskerne beholde nogle flere af deres egne penge

at opkræve de penge i form af skat

mener at vi har meget store udfordringer i forhold til at det danske samfund

vi kan sørge for at det er attraktivt for den enkelte

yde en ekstra indsats og være på arbejdsmarkedet modsat regeringen der har mindsket incitamentet til at være i beskæftigelse

betale sig at yde en ekstra indsats det er klart det der er venstres sigte og derfor

at de ressourcer vi kan finde i økonomien til at sænke

parti der ligger langt ude til højre og der er bestemt ingen tvivl om at liberal

når det kommer til den økonomiske politik alle skatter er af det

umoralske uretfærdige og ja partiet mangler vel bare at tilføje at skatter og afgifter lugter derfor mener liberal alliance at stort set alle skatter

kommer det heller ikke som nogen overraskelse at partiet nu vil afskaffe boafgiften fordi den som det fremgår af forslaget er udtryk for og jeg citerer et uretfærdigt umoralsk og demotiverende skattesystem

jeg mener at det kun er rimeligt og moralsk forsvarligt at en person som ikke har arbejdet for at skabe en formue bliver beskattet af formueerhvervelsen

det er meget motiverende for jobsøgningen og den enkeltes ekstra indsats på arbejdsmarkedet at den enkelte selv kan bidrage til akkumuleringen af sin egen formue frem for at få en stor formue stillet til rådighed uden afgiftsbetaling hvordan er lovgivningen

jeg mener det er vigtigt at fastslå at en ægtefælle eller registreret partner kan overtage et bo uden at betale nogen form for

heller ikke skal betale nogen form for afgift at nære slægtninge har et grundfradrag på tohundrede og fireogtredstusindethundrede

fjerne slægtninge og alle andre der arver en formue

tohundrede og fireogtredstusindethundrede kroner

fem og tyve procent af hele arven efter

afgift er trukket fra det vil sige at beløb over

og fireogtredstusindethundrede kroner beskattes med

dette beskatningsniveau er væsentlig lavere end beskatningen af arbejde og et retfærdigt redskab når man gerne vil sikre en rimelig fordeling af samfundets formuer

som der er med stort set alle liberal alliances

på skatteområdet forslaget vil nemlig slå et hul i samfundets fælles kasse på flere milliarder kroner som en snuptagsnedskæring mener liberal alliance at der skal gennemføres besparelser for to milliard kroner på de investeringer samfundet foretager i folk er arbejdsløse det er nemlig aktiveringsindsatsen som liberal alliance mener skal skæres sønder og sammen regeringen er allerede i fuld gang med at rette op på ti års højreorienteret misrøgt af aktiveringsindsatsen i danmark der skal nemlig gennemføres mange ændringer og forbedringer af det vi tilbyder folk

jeg stiller mig stærkt tvivlende over for at det vil gavne de folk der er så uheldige arbejdsløse at liberal alliance vil barbere to

muligheder for opkvalificering mens de er uden arbejde og det undrer mig at liberal alliance som

l ni og tres l halvfjerds l seks og halvfjerds og l to og halvfems

så mener sig i stand til at finde besparelser for to milliard kroner ud over

lovforslag ud fra en samlet vurdering

socialdemokraterne ikke støtte forslaget

på området som jo også viser

herre thomas jensen gerne vil gøre det til

jeg må også lige korrigere herre thomas jensen

cirka syv og fyrre procent af bnp

at danmark har det næsthøjeste skattetryk

sverige

er jo nogle forslag som ikke er taget med i den der højt besungne dream beregning som herre ole birk olesen ofte ynder at føre sig frem

kæmpe kæmpe hul i den plan som

med det her forslag og med registreringsafgiften

tyve milliard kroner

åbenhed har lagt frem og ladet gennemregne af uafhængige og anerkendte økonomer så vil herre thomas jensen sige at det er ufinansieret og at det er

at for herre thomas jensen og socialdemokraterne er det at en skattelettelse

potentielt er et hul

men vi deler den ikke og det viser det her

sidste uge nemlig at

en begrænsning på hvor højt skattetrykket i danmark kan være jeg synes at vi

at sikre en god stabil dansk økonomi hvor vi også sørger for at holde igen på skattetrykkets udvikling det er også det

herre ole birk olesen spørger ind til hvorfor

det er at børnene ikke kan få den samme beskatning som ægtefællen

en mere ligelig og retfærdig fordeling af formuerne her i samfundet så

sådan at folk der ikke har ydet en indsats for at erhverve sig en formue ikke bare får den uden videre det er sådan at hvis vi skal sørge for at

incitament til at arbejde så skal de fleste mennesker i danmark også

ud og gøre en ekstra indsats og få en honorering for det og det er også derfor at regeringen

skattereform som vil sikre at skatten på arbejde for folk med almindelige indkomster bliver sænket væsentligt

med den store gavebod først var det

det registreringsafgiften som ifølge ministeren ville koste mellem femten og tyve milliard kroner så var det sambeskatning som

og nu har vi så et forslag som koster to milliard kroner så det er

handler jo så om en afskaffelse af arveafgiften

indeholder en række gode overvejelser men da finansieringen er en smule tynd

bruge rub og stub inden man dør jeg går ud fra at

og har lidt på kistebunden når de engang går bort

er beskattet en gang det er vel meget fint at man har noget som man kan give videre til sin familie

arbejdsliv og har betalt skat hele vejen igennem og har valgt at lægge lidt til side løbende

børn så de måske også er sikret en tilværelse fremover det

nobel tankegang med arveafgiften risikerer man jo at

fyrre procent i afgift af den arv man giver videre

man med rimelighed kan sætte spørgsmålstegn ved om det er rimeligt

op så rent principielt ser vi også gerne

jo hvordan man finder finansieringen

automatisk tilbageløb af moms og afgifter osv

man så finansieret ved besparelser på aktiveringsområdet det

udgangspunktet sige ja til forslaget men jeg støtter intentionerne og det rent principielle og derfor vil vi da også meget gerne gå ind i nogle forhandlinger hvis der

læse hans ordførertale op liberal alliance vil gerne afskaffe boafgiften eller arveafgiften som den også kaldes liberal alliance mener bla at

det er forkert at staten skal tjene på familiemedlemmers dødsfald det radikale venstre mener at den nuværende boafgift er forholdsvis rimelig og fornuftig især set i forhold til det afgiftssystem vi havde før nitten fem og halvfems før nitten fem og halvfems var beskatningen af arv baseret på et arveafgiftssystem der var præget af at hver arving skulle betale en afgift af sin del af arven efter bodelingen den nuværende arveafgift som er beregnet som en proportional afgift på femten procent af den samlede arvebeholdning er klart mere enkel og overskuelig end den tidligere arveafgift der beroede på forskellige progressive skalaer afhængig af arvingernes slægtskabsforhold til den afdøde

og med at vi fortsat har en grad af proportion tilbage i afgiftsystemet den nuværende afgiftsmodel indeholder i realiteten tre afgiftssatser

arveafgifter indbringer desuden årligt over tre milliard kroner hvis vi endelig skulle frigøre provenu til skatte og afgiftslettelser vil vi foretrække at lette skatten på arbejde det radikale venstre kan således ikke støtte forslaget

den her bunke af ufinansierede forslag fra liberal alliance og jeg har

skulle have formøblet hvis de her forslag var blevet til noget

en god timeløn herre ole birk olesen i givet fald så ville have oparbejdet på den tid men

den her gang hvordan man skal finansiere

her fremgår det så om end lidt kortfattet at finansieringen foreslås fremskaffet ved besparelser på aktiveringsområdet det er så her man vil hente to

set generelt er aktiveringen er jo netop der hvor vi får folk i arbejde det er der man kan få et kursus således at man kan få det svejse

truckcertifikat som gør at man i sidste ende kan komme i arbejde igen fordi man nu er blevet opkvalificeret og i stand

skrivesvage og de generelt udfordrede mennesker som har behov for en opkvalificering for at komme ind på arbejdsmarkedet det er dog alligevel interessant at det så i givet fald er dem der skal finansiere at liberal alliance nu vil vil lette boafgiften

på den måde kan arve indtægt fra ens nærmeste

fra sfs side skal vi derfor også

regeringsgrundlaget at lave en skattereform der har en rimelig social balance er fuldt finansieret og samtidig sænker skatten på arbejde

er vigtigt at slå fast i forhold til den antydning af en dobbeltbeskatning som

at der jo er tale om at

rimeligt at man betaler det bare et eksempel hvis man arver

en relativt begrænset

jeg og derfor synes jeg også det er et noget mærkværdigt forslag

at boafgifterne har et rimeligt niveau og det synes jeg også er

op til det er et af de argumenter man bruger at det skulle være et opgør med en dobbeltbeskatning men det har jeg ærlig talt vanskeligt ved at se de gældende regler sætter ikke

for at man kan få del i arvebeløb da man kan anvende de almindelige arveretlige regler allerede i dag

baggrund i at vi som udgangspunkt at lovgivningen er tilstrækkelig som den er i dag

det som et besparelsesområde

går ud over de svage

forstår jeg ikke at sfs ordfører ikke kan se det mærkelige i at

en arv er at sammenligne med at få en indkomst

den så kun med femten procent

i stedet for at beskattes med almindelig indkomstskat ønsker sf at de femten procent skal erstattes med almindelig indkomstskat fordi sf bare betragter det som en almindelig indkomst som man burde beskattes

har andre ordførere også gjort klart boafgiftsreglerne er er derimod begrundet

have en rimelig fordeling af formuegoderne er jo baggrunden for at man har en boafgift

ser helt anderledes på hvordan man vil styrke aktiveringsindsatsen

jeg så gerne at vi nedbragte det beløb vi bruger på aktivering hvis det vel at mærke betød at vi fik flere i arbejde hvis det betød at vi havde en bedre konjunktur således at vi sikrede flere i beskæftigelse det er også baggrunden for at regeringen har fremlagt en to

vi arbejder frem mod at sikre at flere kan komme i arbejde og det vil jo i sidste ende også medføre at man vil sænke udgifterne til aktivering men jeg har ærlig talt svært ved at forstå at man i den nuværende situation

sammen i den økonomiske forstand

man har hele tiden haft det på fornemmelsen men men jeg havde dog ikke troet at

men at man opkræver den for at sørge for at der ikke er nogen der har for meget

meget mere end andre at vi opkræver

det er indrømmelsen fra sfs ordfører i dag

at denne indrømmelse

dermed også boafgift så handler det jo i sidste ende om at

samfundets goder

set en del af det at have et skattesystem at man fordeler

som vi ville det ser vi bare forskelligt på

sådan set at en del af styrken ved det danske samfund er at vi har et velfærdssamfund hvor vi tager hånd om de svageste det kræver selvfølgelig

det gør der blandt andet gennem skattesystemet det blandt andet gennem boafgiften det gør der blandt

jo baggrunden for at vi kan finansiere vores velfærdsstat jeg er så med på at det synes liberal

har så glemt at anvise hvor man vil spare i velfærdsstaten

er mest urimelig mest uretfærdig og mest malplaceret sagen er jo den at det er penge som er blevet beskattet før

efterladt videre til generationer og det danske samfund har jo brug for succession det danske samfund har brug for at man tager vare på sine egne penge og ikke bare brænder dem af det danske samfund har brug for at man også i en virksomheds regi oplever at man kan overlevere værdier til yngre generationer derfor arbejder

konstant for at mindske

med til at hæve den men har også som erklæret formål at man får sat arveafgiften ned

stabiliteten i det danske samfund

det ville være et godt signal at sige jamen når man nu tjener nogle penge

skal man selvfølgelig selv have råderet over de penge man har selv tjent de penge

næste generation eller vil man brænde dem af der vil det

rimeligt at man sender dem videre til næste generation så de kan bygge op og bygge videre investere og gøre vores samfund stærkere derfor er vi principielt

forslag her igen er problemet at der mangler finansiering til det men vi har som erklæret

folkeparti at vi vil arbejde for at få boafgiften fjernet

og i første omgang få den så lavt ned som overhovedet muligt derfor er vi sympatisk indstillet over for tankegangen her

det gjorde arbejderbevægelsens erhvervsråd så og alle de argumenter der i den debat fremkom imod at hæve

gælder lige så meget i en debat der handler om helt at afskaffe boafgiften for det er jo rigtigt som vi der var modstandere og er modstandere af at hæve boafgiften sagde dengang

afgiften på arv så vil det anspore folk til at bruge flere af deres penge mens de er i live i stedet for at spare

hele samfundet fordi

opsparing er forudsætningen for at der kan investeres

ny produktion i bedre produktion og dermed fremtidig velstand

der vil også ske det at folk vil arbejde mindre altså når man ved at en meget stor andel af det man sparer

beskattet når man gerne vil give det videre ved arv til sine børn så mindskes motivationen til at arbejde man får lyst til at gå tidligere på pension

lad os sige at vi havde en arveafgift

halvtreds eller tres procent i danmark jeg tror ikke at der ville være særlig mange mennesker der så ville ønske at arbejde ud over det antal år som er nødvendigt for lige akkurat at spare nok op til at kunne leve inden

til at tilfældige politiske flertal herinde på

i stedet for at den går til ens børn så vil tilskyndelsen til at yde en ekstra indsats når man er oppe i årene mindskes betragteligt

er det jo grundlæggende uretfærdigt og også ødelæggende for familiens sammenhold at vi

og det er klart at med verdens højeste skattetryk

har man som arbejdende person betalt rigtig mange penge

hvorfor skal der så betales skat en gang til

vi har også den problemstilling at virksomheder går i arv og at de nye arvinger så skal betale en meget høj arveafgift for at at få lov til at overtage virksomheden det giver likviditetsudfordringer og det giver økonomiske udfordringer i virksomhederne som bliver løst ved at man enten sælger ud af

virksomhedsværdier som man egentlig havde ønsket at beholde eller at man låner penge

i bankerne for at kunne finansiere det her det gør det vanskeligt for virksomheder at overleve et generationsskifte og det er en unødig vanskelighed som vi ikke har nogen grund til at opretholde vi har her i dag fra

har brug for pengene i statskassen det er ikke derfor at vi har den

hen bare fordi sf vil svinge et gengældelsens sværd over dem der har ydet en stor indsats

adgang til den fulde arv

for at sikre ligheden i samfundet at nogle ikke må få for meget ja det kan man tænke om hvad man vil vi i liberal alliance tænker grimt om den holdning og synes at den er temmelig horribel

og fra det konservative folkeparti til idéen her

giver så også mulighed for

parlamentarisk samarbejde i folketinget måske kan være med til at overtale den sidste part nemlig venstre til at der skal gøres noget ved det her problem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

at fremføre hendes ordførertale og så kan man da sige

det bliver i familien dette lovforslag forhøjer landsbyggefondens renoveringsramme for to tusind og tolv med fire

milliard kr og det betyder at den samlede renoveringsramme er på seks

milliard kroner i to tusind og tolv

denne forhøjelse at mange tusinde almene boliger der er nedslidte og trænger til et løft kan blive renoveret det er hurtigt at effektuere da de allerede

forbehandlet af landsbyggefonden

bliver der med renoveringsprojekterne skabt cirka fire

job inden for bygge og anlægsbranchen det er kun godt i en tid hvor ledigheden desværre er for høj

det er faktisk derfor vi sammen med de andre borgerlige partier

at forhøje landsbyggefondens renoveringsramme men dengang afviste ministeren forslaget ministeren benægtede desuden at der var ansøgninger for fire

milliard kroner klar i landsbyggefonden

da ministeren to uger senere foreslog det selv samme da vi i efteråret forhandlede en fremrykning af landsbyggefondens renoveringsramme på plads afviste regeringspartierne ligeledes at selve renoveringsrammen skulle øges det kan læses i betænkningen afgivet af by og boligudvalget det glæder os selvfølgelig at regeringen

vendt på en tallerken og nu støtter forslaget om en forhøjelse af landsbyggefondens renoveringsramme men det har været en

fremturen af ministeren i pressen som om det var ministeren der var ophavsmand til forslaget ministeren og regeringspartierne har faktisk gentagne gange modsat sig forslaget den bizarre proces ændrer dog ikke ved at selve forslaget er ganske fornuftigt

af landsbyggefondens renoveringsramme på i alt fire

i den almennyttige boligsektor en masse gode borgere der bor i almennyttige boliger vil få et løft i deres boliger ja det vil kunne mærkes rundtomkring i rigtig mange boliger

rigtig mange områder vil få et løft

rigtig godt forslag for det skaber en masse gode arbejdspladser som vi har så hårdt brug

er en masse gode borgere i danmark som gerne vil ud at tjene

egen indkomst det passer også godt med regeringens regeringsgrundlag

mere vækst så vi hilser det velkommen jeg har været på en almen bolig konference i dag hvor flere af de store

milliard kroner af landsbyggefondens investeringsramme til renovering i to tusind og tolv det er positivt at et bredt flertal har tilsluttet sig at fremrykke yderligere midler til renovering i den almene boligsektor det skaber flere renoveringer og mere beskæftigelse dette lovforslag vurderes til at øge beskæftigelsen i hvert af årene

er det at folk kommer i arbejde det er ingen hemmelighed at da parterne indgik boligaftalen i to tusind og elleve havde venstre de konservative og dansk folkeparti gerne set flere midler afsat for at undgå en renoveringspukkel og et beskæftigelsesfald dette var ikke muligt i to tusind og elleve og det var heller ikke muligt da vi foreslog det i forhandlingerne for cirka tre uger siden men dagen inden forligspartierne blev indkaldt til forhandlinger sendte ministeren en pressemeddelelse ud hvor der stod at ministeren foreslog flere midler det var jo en kovending at melde ud til pressen var vigtigere end at orientere forligsparterne om at det kunne lade sig gøre at fremrykke midlerne ministeren skulle i stedet i forhandlingerne have sagt at han ville undersøge mulighederne for dette og om dette kunne lade sig gøre og derefter vende tilbage til forligsparterne men ministeren valgte så den anden vej det er så dybt utroværdigt at en minister vælger at behandle forligsparter

og det er ikke det man kan kalde god regeringsskik det vigtigste er nu at der bliver fremrykket flere midler der kan være med til at løse flere af de udfordringer

de høringssvar vi har fået ind er også meget positive så dansk folkeparti tilslutter sig aftalen og glæder sig over at vi i fællesskab har fået udmøntet den tak for ordet

er rigtig glade for det lovforslag vi behandler i dag da det fremrykker yderligere fire milliard kroner af landsbyggefondens midler til boligforbedringer og klimarenoveringer det er godt da de her midler kan være med til at sætte gang i beskæftigelsen og samtidig er de som sagt vigtige i forhold til at få forbedret vores almene boligmasse som jo rigtig mange steder trænger

radikale venstre kan naturligvis støtte lovforslaget

også støtter det her forslag dels fordi det vil give en bedre boligstandard i den almene boligsektor dels fordi der ligger rigtig mange

i det så det er lidt en win win situation det som vi

at landsbyggefonden er finansieret af lejerne det er jo ikke skatteyderpenge som skal finansiere det her det er de femhundrede

lejere i den almene boligsektor som når lånene er betalt ud

intet var hændt jeg har flere gange tænkt den tanke at hvis man gjorde det samme over for

i et af storbyernes yderområder

lejerne har hidtil affundet sig med det

regeringen og ministeren er parat til at se på at vi får en ændret finansiering der står også i regeringsgrundlaget at der skal findes en anden finansiering jeg håber at man også vil gå ind at kigge på netop landsbyggefondens område

nogle uhyrlige overgreb det var så desværre med det radikale venstres støtte på landsbyggefonden

tyveri fra landsbyggefonden man lod lejerne finansiere boligsociale formål man lod lejerne finansiere bygningen af ældreboliger og andet hvis man havde gjort det over for

oprør i danmark

indebærer det ikke at vi bakker

landsbyggefonden så er det fordi

fornuft at fremrykke investeringsrammen for det er der brug for

at stå heroppe og være temmelig enig med enhedslistens ordfører på området idet herre lars dohn jo lige har fastslået at

den almennyttige boligsektor få når den almennyttige boligsektor

med sindsro stemme for det her fordi den almennyttige boligsektor

at man gerne vil have nogle flere midler til at renovere

sige noget andet vi deltager ikke i det her forlig fordi vi gør os

om at vækst og beskæftigelse

som følge af at man fremrykker brugen af nogle midler fra en fond

de penge ville jo ligge i fonden uanset hvad og de vil så blive brugt på et senere tidspunkt det man har truffet beslutning om her

er at de skal bruges nu det skaber en øget beskæftigelse i de år det omhandler men det skaber

mindre beskæftigelse i de år hvor pengene ellers var blevet brugt jeg vil gerne advare imod at befolkningen tror at den slags snuptagsløsninger er det der er svaret på de økonomiske udfordringer som danmark står

at regeringen ønsker at få det til at se ud som om

det her kan træde i stedet for at der laves strukturelle reformer af det danske samfund som øger virksomhedernes lyst til at investere i produktion i danmark i stedet for at flytte produktionen til udlandet som øger danskernes lyst til at arbejde mere og som tilskynder folk i danmark der er på overførselsindkomst til i det hele taget at komme i arbejde det er det der er brug for hvis vi skal have rigtig vækst og rigtig ny velstand i danmark denne flytten rundt på midler fra en fond gør intet som helst i forhold til den dagsorden og man skal ikke lade sig bilde ind af regeringen at det er det

egentlig er formålet og at det er det der er effekten

til efteråret to tusind og ti

vk regeringens side en historisk boligaftale hvor vi virkelig tog

med en større renoveringspukkel på omkring otte milliard kroner

i forligskredsen om at vi ville sætte nogle ekstra midler af eller rettere sagt

renovering af den almene boligsektor så vi kunne få gjort et ordentligt indhug i den pukkel på de godt otte milliard

vi var også enige om at når der var gået omkring et års tid

på om der var behov for at sætte mere af for vi havde alle sammen en interesse i

de kunne leve op til nutidens standarder så da vi mødtes i efteråret to tusind og elleve efter valget

gjort op med de andre boliger som endnu ikke var blevet renoveret for vi kunne godt se at de ekstra fem milliard

som landsbyggefonden kunne bruge på renoveringer ikke var nok desværre var regeringen ikke villig til det i efteråret derfor

var vi meget opmærksomme på at vi

på det område her i foråret

meget meget glad for at det nu er lykkedes og at regeringen nu siger ok og at der nu bliver sat ekstra fire

milliard kroner af for det er hvad der

få en godkendelse fra landsbyggefonden så de kan gå i gang med at renovere så bygningerne bliver af god kvalitet for vi hører jo i øjeblikket om der er områder hvor det er svært at udleje

det betyder at det er ekstra udgifter for dem der bor i de almennyttige boliger og det betyder at man har nogle boliger som kun bliver ringere og ringere

det er på ingen måde attraktivt

gælder det om at sørge for at den almene

gjort endelig op med den renoveringspulje

konstatere der er blandt alle folketingets partier jeg ser det som et tegn på at der er enighed om den overordnede hensigt med

skal sikre holdbare finanser uden offentlige udgiftsstigninger på den anden side skal vi understøtte jobskabelsen

skal sikre som rigtig mange ordførere har sagt i dag gode almene boliger af høj kvalitet det er afgørende vigtigt en forøgelse af landsbyggefondens renoveringsramme vil stimulere beskæftigelsen særlig på bygge og anlægsområdet uden at det belaster de offentlige udgifter samtidig får vi hurtigere bedre boliger og boligområder og vi regner med at cirka tyvetusind boliger kan få gavn af forhøjelsen

jeg ser frem til et hurtigt udvalgsarbejde så landsbyggefonden til gavn for beskæftigelsen og de almene boliger kan komme i gang med at dele midler ud

for både det ene og

kvitterer over for lejerne i den almene boligsektor ved at

var inden for den eksisterende ramme så er det rigtigt som fru benedikte kiær og andre har sagt

men det tager vi fat på nu men der er ikke forslag om at ændre på finansieringen herre lars dohn nævnte jo selv

billigere boliger i den almene sektor og